en selvstændig stat titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

nummer v tretten af christian juhl søren pind mette gjerskov christian friis bach steen gade mette bock og lene espersen

fået et nyt navn eller i hvert fald et nyt sted

er vedtaget herefter er

til vedtagelse nummer v fjorten af søren espersen bortfaldet hermed er forespørgslen

stemte otte og halvtreds

jeg slutter afstemningen for stemte fire og halvtreds imod stemte en og halvtreds

for stemte ni og halvtreds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

tilbage af frygt for eksempel fremtidige karrieremuligheder det fremgår

betænkning henvises der til

der skal afdække mulighederne for mere åbenhed og gennemsigtighed i forsvarets forhold baggrunden for aftalen i

forsvarets operationer

derfor er jeg glad for at det fremgår af forsvarsforliget at vi i forligsperioden skal gennemføre den aftalte analyse

i den forbindelse blandt andet se på fordele og ulemper

og vurdere behovet og udvalgets arbejde vil selvfølgelig også være relevant for forsvaret som en del af den offentlige forvaltning udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde i efteråret to tusind og fjorten i det lys forekommer det mest hensigtsmæssigt at afvente udvalgets arbejde

der tages stilling til om der eventuelt bør oprettes en whistleblowerordning specifikt på forsvarets område så for at sammenfatte

vil se på mulighederne for mere åbenhed om operative forhold i forsvaret der er allerede i dag flere muligheder for at bringe oplysninger til relevante modtagere hvis man som ansat i forsvaret bliver opmærksom på eksempelvis ulovligheder og endelig har regeringen allerede nedsat et udvalg hvis arbejde kan danne et informeret grundlag for beslutninger om åbenhed gennemsigtighed og eventuelle yderligere ordninger i det offentlige og dermed også forsvaret i det lys finder jeg det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at vedtage

lige nu idømt dagbøder af forsvarets auditørkorps mens

ikke er blevet dømt tværtimod har auditørkorpset

john dalby til trods for at man i arbejderen dagen efter kunne læse at der findes andre officerer der kan bekræfte anders kærgaards historie

at det er en tilfredsstillende situation

en række muligheder for at gøre allerede i dag og det vi lægger op til fra regeringens

at se på om vi kan gøre de muligheder

passende i dag at gå ind i en konkret sag

og tage den som eksempel på at man kan kritisere hele forsvaret for at der ikke skulle være den åbenhed og at der ikke skulle være en vilje til at man tager de her sager

oplysninger videre til de relevante myndigheder på den måde fungerer vores

at vi på den ene side gerne vil have at folk henvender sig men på den anden side også må have en tiltro til at de systemer som vi har

dem der er ansvarlige for de horrible forhold til ansvar

som folketinget bør benytte til at lave de gældende regler om i stedet for bare at holde sig til status quo

den åbenhed og vilje der er

henvist til et udvalg der arbejder under justitsministeriet der skal se på offentligt ansattes ytringsfrihed og

vil holde sig tilbage fra at henvende sig i det lys er det vigtigt at sige at

dag er en række muligheder for at komme med sin viden til forsvaret men at vi på to områder går ind og ser på om vi kan gøre det

ene er det generelle arbejde der kommer til at foregå under justitsministeriet der skal se konkret på whistleblowerordningerne ikke alene i

og så er der den anden del hvor vi også går ind i forsvaret specifikt som en del af det

der også der er nogle muligheder for at gøre det endnu bedre end det er i dag det gør vi jo fordi vi ønsker at være et moderne land med et moderne

for nuværende er en række muligheder for at henvende sig

de er

regler vi har kan gøres bedre men at det ikke bare skal ske ved at man om jeg så må sige skyder fra hoften men at man laver et grundigt stykke arbejde og det er præcis det som regeringen vil sætte i værk i justitsministeriet generelt

med whistleblowerordningen og det er også baggrunden for at vi inden for

så jeg synes i stedet for at beklage at regeringen og et bredt flertal i folketinget tager initiativer

der vil blive sat et arbejde i gang i justitsministeriet der skal se på whistleblowerordningen ikke alene

forsvarets område så allerede i dag er der en række muligheder men regeringen vil gerne se på om vi kan gøre det

regeringen generelt meget gerne vil sikre de offentligt ansatte og derfor er man også inde og kigge på om man skal lave en whistleblowerordning

det synes jeg da burde være en fælles linje for både enhedslisten og regeringen og folketinget nu bliver der sat et arbejde i gang der kommer med nogle anbefalinger og så kan vi på et kvalificeret grundlag se om det er en god idé at der kommer en whistleblowerordning

sige et bredt flertal i folketinget

var positive over for ideen men om lidt

vil formentlig alle andre medlemmer af folketinget end os fra enhedslisten desværre stemme imod jeg må sige at det undrer mig meget at man fra folketingets andre partiers side vil afvise

er jo at vi en gang for alle forsøger at komme skandalerne i forsvaret til livs og at vi prøver at sikre at de mennesker som har modet til at stå frem med oplysninger ikke skal stå alene og i værste fald blive mærket for livet som det er sket under klapjagten på den tidligere efterretningsofficer anders kærgaard

han blevet mødt med kulde og mistænkeliggørelse forsvaret og forsvarets auditørkorps har med andre ord jagtet budbringeren i stedet for at forsøge

alvorlige afsløringer om et muligt dansk medansvar for mishandling og tortur af civile irakere hvis vi havde en instans som anders

alene men i stedet ville

indholdet i det som anders kærgaard lagde frem og kunne have indledt en sag som derefter kunne være blevet overdraget til forsvarets auditørkorps det er derfor dybt skuffende at der blandt folketingets øvrige partier ikke for alvor er en vilje til

interesse for at skabe mere åbenhed om forsvarets arbejde og for at sikre en større grad af tryghed for de ansatte i forsvaret

må sige at jeg er fuldstændig uforstående over for denne manglende interesse nogle vil måske påstå at det bare er enhedslisten der jagter forsvaret men har forsvaret ikke også selv en interesse i at forsvaret som magtinstans har en folkelig opbakning og skal

ikke lige præcis sikres ved at befolkningen har tillid til at forsvaret følger dansk lov overholder internationale konventioner at vi ikke som det måske har været tilfældet i green desert sagen

stod frem er medansvarlige i tortur af uskyldige civile irakere dette beslutningsforslag

kørt igennem med den nye procedure hvor man først tager udvalgsbehandling frem for behandling i folketingssalen før sagde forsvarsministeren

skud fra hoften det må stå

var der mulighed for samtlige partier i folketinget til at komme med gode indspark til hvordan det her

kunne ændres såfremt man ønskede det

efter flere positive udmeldinger ville bakke op om forslaget men det blev afvist af regeringspartierne med henvisning til at man har nedsat et generelt udvalg for at se på ytringsfriheden for alle offentligt ansatte onde tunger kunne måske finde på at

er en syltekrukke frem for at lave den påkrævede politiske handling fra regeringens side men jeg tillod mig i stedet at

en beretning til brug for dette udvalgsarbejde hvor vi understregede vigtigheden af at have særligt fokus på forsvarets område

det viste sig at være et naivt håb for det eneste parti der bakkede op om det

ia for her i dag men resten

afviste at afgive en sådan beretning

afstemning i dag det oprindelige forslag

ikke var et skud fra hoften men vores bedste udgangspunkt for en forhandling en forhandling som blev afvist af resten af folketingets

at vi ikke blot skylder de mennesker der har modet til at træde frem at vi vedtager dette beslutningsforslag i dag

danskerne det befolkningen har krav på at vide om det danske forsvar handler i tråd med internationale konventioner handler i tråd med menneskerettighederne når vi befinder os i konfliktområder rundtomkring i verden jeg mener at whistleblowerne er livsvigtige for demokratiet desværre bliver de her selv samme whistleblowere i dag svigtet

indebærer forslaget at bestyrelsen for

eksportråd nedlægges

i stedet oprettes et nyt rådgivende organ som skal hedde udenrigsøkonomisk forum dette forum skal sikre en bred udenrigsøkonomisk og erhvervsorienteret rådgivning til handels og europaministeren for det andet

indeholder forslaget den ændring at medlemmerne af det såkaldte eksportfremmebevillingsudvalg fremover udpeges af

sker som opfølgning på den strukturændring der er sket i udenrigsministeriet med udnævnelsen af en handels og investeringsminister i to tusind og elleve og senere en handels og europaminister i to tusind og tretten er der kommet øget fokus på at sikre gode forudsætninger for dansk eksport og det vil vi i venstre gerne kvittere for vi ser derfor også positivt på at man følger op på udenrigsministeriets

om eksportrådets bestyrelse fortsat kan varetage de opgaver som den oprindelig blev tiltænkt

eksportrådet blev etableret tilbage i år to tusind

lejlighed etableret en bestyrelse for rådet og bestyrelsens opgave bestod i at rådgive ministeren med henblik på at sikre et godt samspil mellem erhvervslivet og eksportrådet rådgivningen skulle således bidrage til at fremme dansk eksport og tiltrække danske investeringer her til landet den nye ministerpost ændrer imidlertid forudsætningerne for bestyrelsens opgavevaretagelse som nu naturligt

at nedlægge bestyrelsen for eksportrådet og opretter i stedet et nyt udenrigsøkonomisk forum og det kan vi i venstre godt se fornuften i

lægges der op til en mere bred inddragelse

eksportråd bestrider en helt central opgave med hensyn til at vejlede og give support til danske virksomheder der forsøger sig på de udenlandske markeder og hvis det skal lykkes disse virksomheder at slå igennem på de

er det helt essentielt at de får den fornødne støtte og vejledning derfor er det også væsentligt at eksportrådet og

udenrigsøkonomisk forum som skal rådgive om hvordan danmark bedst forholder sig til udfordringerne på de globale markeder med et selvstændigt

for eksportområdet siden to tusind og et må man konstatere at bestyrelsens rolle er ændret væsentligt hvor bestyrelsen tidligere fik forelagt alle væsentlige initiativer indebar udpegningen af en minister en klar politisk opprioritering og et øget ministerfokus på eksportrådets strategiske satsninger programmer og ydelser det er rigtig positivt det betyder så at ordningen ikke længere er tidssvarende og det er derfor at bestyrelsen foreslås nedlagt det finder socialdemokraterne er fornuftigt tidssvarende og den rette prioritering

at sikre en god dialog om de internationale aspekter som

interesse og er i vores vækstdagsorden generelt

det virker at have en minister på det her område

danmarks og danskernes velstand kommer fra at sælge varer til udlandet og derfor er eksportindsatsen utrolig vigtig

som skal rådgive handelsministeren i

arbejde vi støtter den her ændring og vi mener at det styrker det arbejde

nu er blevet udpeget en selvstændig minister på området vi anerkender dog at erhvervslivets repræsentation i eksportrådets bestyrelse har været værdifuld og vi ser gerne at eksportrådet også fremover får en meget tæt kobling til erhvervslivet vi glæder os i den forbindelse

man har en intention om at nedlæggelsen af bestyrelsen skal modsvares af oprettelsen

udenrigsøkonomisk forum som skal bistå handels og europaministeren med rådgivning i forhold til at håndtere den danske vækstdagsorden i et internationalt perspektiv sidst men ikke mindst kan vi også tilslutte os ideen om

til det nye udenrigsøkonomiske forum det fremgår jo også af flere af de høringssvar vi har fået at

er mange meninger om den sag og jeg synes sådan set det kunne være interessant at høre noget mere om hvad man gør sig af overvejelser der er blandt andet et indspark fra fagbevægelsen som gerne vil være repræsenteret og der er også et indspark fra ae rådet som peger på at man kunne få gavn af

bredere nationaløkonomisk

i den sammenhæng man kunne også forestille sig vi kunne få glæde af at have viden

vi kunne understøtte en bæredygtig eksport men vi kan støtte forslaget og ser frem til at høre noget mere om hvad regeringen gør sig af overvejelser i forhold til det fremtidige forum der skal erstatte

vi har valgt at lytte til erhvervsorganisationernes høringssvar i forbindelse med det her lovforslag og de er sådan overordnet set positive specifikt dansk industri og

kritiske men samlet set

virker det som om de synes at det er en god idé og derfor vælger vi at lytte til dem vi håber så også at det vil blive modsvaret af at ministeren vil lytte til de enkelte kritikpunkter som

bestyrelsen i eksportrådet og laver et nyt udenrigsøkonomisk forum

vel modtaget af de forskellige organisationer og af bestyrelsen i eksportrådet så vi kan godt støtte forslaget og appellerer jo så til at man

eksportindsatsen kigger på det omkostningsniveau vi

har i danmark og hjælper specielt de små og mellemstore virksomheder ud på eksportmarkedet også gennem det

haft kæmpestor gavn af den kompetente rådgivning man har fået fra bestyrelsen

også rigtigt som flere ordførere har påpeget at med en selvstændig

konstruktion ikke længere tidssvarende

har flere peget på at den værdi som ligger i

have en tæt kontakt til det danske erhvervsliv til de danske erhvervsinteresser

udenrigsøkonomiske forum som for nu at adressere blandt andet

vil have repræsentanter for danske virksomheder og erhvervsorganisationer i

sikre på at virksomhederne har et direkte talerør at vi kan mærke

for nogle rammevilkår de møder hvad det er for nogle begrænsninger hvad det

ønsker de måtte have til at vi kan fremme eksporten mest muligt på danmarks vegne og så også få ti repræsentanter

den danske fagbevægelse fordi vi jo ved at fagbevægelsen også er af afgørende betydning for at sikre de rammevilkår

for dansk erhvervsliv de muligheder for at træde ud på den internationale scene er

en vedtagelse af lovforslaget vil

tidssvarende rådgivning af eksportrådet og dermed skriver lovforslaget sig ind i den moderniserings og effektiviseringsproces der er i gang i udenrigsministeriet og det giver anledning til

par andre elementer det blev nævnt fra venstres ordførers side

enig i at der er behov for at se på det store tyske marked

til tyskland vi har nye initiativer på vej der retter sig specifikt mod det tyske marked

også her går vi i øvrigt hånd i hånd regeringen og oppositionen i det synspunkt at der er meget at gøre på det tyske marked det tyske marked er rugbrødsmotoren i den danske eksport og skal derfor prioriteres og det kommer også til at ske et andet element i den modernisering som finder sted er jo den nye ambassadestruktur som vi laver og som

præcis ambassaden i berlin men men som jo også betyder at vi sikrer at vi hele tiden følger med i det tilstedevær vi har i verden sådan at vores tilstedevær på de nye fremvoksende markeder bliver styrket at vores tilstedevær i eu bliver styrket

at der er behov for hele tiden at have en fokuseret kraftindsats for at sikre

den danske eksport står så godt som muligt hvorfor det

danske virksomheder sælger for en milliard kroner ude i verden så bliver der alt andet lige skabt seks hundrede arbejdspladser herhjemme som betyder velstand for de familier hvor arbejdspladserne

via den velstand via de skatteindtægter som der lægges

skaber grundlag for det ordentlige skolesystem som vi gerne vil og skaber grundlag for ordentlige daginstitutioner skaber grundlag

adgang til hospitaler og så videre så der er fuld fokus på at vi skal blive ved med at prioritere den danske eksport men jeg takker

sælge og anvende fyrværkeri i hele december måned

fra den syvogtyvende december til den første januar og salgsperioden foreslås så indskrænket til at løbe fra den femtende december

ikke dyre organisationer men dyreorganisationer har peget på at de nuværende regler er til gene for nogle hunde som bliver generet af både lys og støj

man mener så at en kortere affyringsperiode vil vil kunne mindske de gener som vores

firbenede venner oplever når det buldrer og brager udenfor

flere problemer end det skaber og vil det overhovedet løse de problemer som der lægges op til at man vil løse det er kun

afbrændes i løbet af december måned næsten syv og halvfems procent seks og halvfems

for at være helt præcis fyres altså af nytårsaften mellem klokken atten og

min påstand er det er også den

tyskland eller bliver bestilt via internettet så

formentlig ikke nogen problemer i hvert fald ikke særlig mange for de hundeejere der er på tale og spørgsmålet er så skaber vi nogle

fremgår det af den rapport der ligger til grund for hele arbejdet en rapport som rambøll har udarbejdet

hvis man formindsker salgsperioden vil det givetvis have en indflydelse på mængden af illegalt

at der vil komme mere

i særlig grad er til gene for vores kæledyr så altså

det sorte marked og grænsehandel og så videre er jo ikke ligefrem det som vil

sikkerhedsrisikoen her fremhæves det fra flere sider blandt andet

at den foreslåede halvering af salgsperioden kan medføre en risiko for at salgsperioden bliver så tidsmæssigt presset at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger omkring håndteringen af store mængder

vil blive forringet herunder i forbindelse med transport og opbevaring

opbevares i køretøjer der hensættes nær ved salgsstederne hvilket vil

indebære en forøget risiko for ulykker

det fremhæves også i rambøllrapporten at den

risiko for at der er flere mennesker til stede ved salgsstederne og dermed hvis en ulykke indtræffer

altså også flere mennesker der kommer til skade og det er

absurd i betragtning af at når vi overhovedet i sin tid indførte en begrænsning for hvornår man måtte købe og anvende

så var det jo netop af hensyn til sikkerheden det var som følge af den meget forfærdelige ulykke i seest ved kolding at vi overhovedet indførte en begrænsning på

var jo ikke af hensyn til at sikre hundes nattesøvn det var for at sikre menneskers liv og helbred at vi overhovedet indførte de her restriktioner og så virker det jo helt absurd at vi nu er i gang med at vedtage et lovforslag som vil få den

og skal prøve at se noget af det lave en generalprøve og disse unge knægte bliver altså fremover kriminaliseret det er ikke særlig hensigtsmæssigt og der er heller

særlig grund til at antage at politiet vil ofre større ressourcer på at komme det her problem til livs

venstre går ind for et byrdestop og det påpeges af både dansk industri dansk erhverv brancheforeningen selv og eksempelvis trier festfyrværkeri hvor direktøren har skrevet

de mange ændringer gør det sværere at drive en virksomhed fordi man hele tiden skal sætte sig ind i nye regler altså hvis vi mener noget alvorligt

med at vi ikke altid skal lovgive os ud af problemer så er det her altså et meget godt sted at stoppe op selv om jeg anerkender at det ikke er verdens største lovforslag

jeg synes i stedet for at vi skulle foreslå at man lavede nogle kampagner det har tidligere vist sig effektivt eksempelvis kender alle vel kampagnen gå aldrig tilbage til en fuser

være at venstre måske endda vil genbruge den kampagne i sin næste folketingsvalgkamp det vil jeg ikke afvise men kampagner er altså et udmærket og effektivt instrument vi skal ikke altid ty til lovgivning fordi vi oplever et

så på den baggrund må jeg sige at venstre

støtte lovforslaget og anbefaler

partifælle herre hans christian thoning som var ordfører på daværende tidspunkt gjorde tydeligt opmærksom på at venstre var meget optaget af det udvalgsarbejde der var sat i gang og ville følge meget nøje også de anbefalinger som den arbejdsgruppe lagde op til nu er det foreliggende lovforslag jo en fuldstændig fremlæggelse af det som arbejdsgruppen er kommet med så derfor skal jeg bare høre om det sådan er en

her i min ordførertale og vi synes altså fra venstres side at de argumenter vejer tungere så har vi selvfølgelig også en liberal holdning til tilværelsen en liberal ideologi der gør at vi

lave flere love og regler og forbud end absolut nødvendigt det spiller selvfølgelig ind og det kan være at det er her at herre benny engelbrecht og

jan

det jeg taler om er at politiet og rigsadvokaten har peget på at det her lovforslag den her lov vil blive meget meget vanskelig

hundeejere som ringer til politiet og anmelder at naboens knægt har affyret en nytårsraket og så ved jeg ikke om herre benny engelbrecht forestiller sig at politiet

patrulje ud for at finde ud af om det nu er rigtigt

det lovforslag som vi nu har til første behandling som man umiddelbart kan se tager lovforslaget højde for en række af de synspunkter som folketingets partier gav udtryk for dengang

skæbnen har villet at lovforslaget var i offentlig høring i slutningen af sidste år altså to tusind og tretten og det har medført en meget omfattende offentlig debat af forslagets elementer sammenfaldende med tiden op til nytår

de mange høringssvar der er afgivet kan jeg roligt konkludere

lægger en meget nøje balance imellem sikkerhed i distributionsleddet på den ene side

er ved affyring af fyrværkeri

gå på kompromis med den grundlæggende forudsætning nemlig at danskerne fortsat gerne vil have mulighed for at fejre nytåret ved at affyre en nytårsraket sammen med naboen lad mig samtidig konstatere at der også i

meget brede dele af befolkningen og fra interesseorganisationer i civilsamfundet

enogtredivete december forbrugernes anvendelse af fyrværkeri er tilladt fra den

indtil to tusind og fem var det tilladt at sælge og anvende fyrværkeri hele året men fyrværkerilovgivningen blev strammet som følge af seestulykken i to tusind og fire levering til og fra detailleddet er tilladt i perioden mellem den fireogtyvende november og første februar der foreslås følgende model for de fremtidige salgs og anvendelsesperioder fyrværkeri må anvendes fra syvogtyvende december

første januar det betyder en indskrænkelse med tredive dage fyrværkeri må sælges fra den femtende til den enogtredivete december det er altså en indskrænkelse med fjorten dage leveringsperioden ændres ikke af hensyn til sikkerheden der kan fortsat leveres fyrværkeri til salgsstederne allerede fra den fireogtyvende november og der gennemføres en informationskampagne der skal sikre kendskab til de nye perioder jeg var sådan set selv skeptisk i starten

have en forskel mellem salgs og affyringsperiode

studeret de forskellige argumenter mener jeg at vi er landet på den mest pragmatiske og balancerede løsning indskrænkes salgsperioden til ganske få dage får vi en stor sikkerhedsudfordring

det oprindelige formål med at sætte gang i det lovforberedende arbejde lovforslaget lægger desuden op til at ændre principperne for de gebyrer som producenterne og importørerne skal betale ved test af fyrværkeri i forbindelse med sikkerhedsstyrelsens markedskontrol i dag betaler branchen for alle test men udgangspunktet i lovforslaget er at harmonisere reglerne med andre områder inden for produktsikkerhedsloven sådan at der kun betales for test hvor et produkt fejler dermed bliver det dem der ikke overholder reglerne

skal betale og det motiverer til øget regelefterlevelse jeg vil gerne understrege at vi kan lave al den lovgivning vi ønsker men uden en ansvarlig fyrværkeribranche kan vi ikke lykkes med at finde den rette balance mellem morskab og risiko og derfor vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at understrege at vi forventer at branchen selv fortsat vil lægge sig i selen for at farligt fyrværkeri slet ikke finder vej til de danske forbrugere samtidig vil jeg minde om at sikkerhedsstyrelsen har mulighed for at hjælpe virksomheder i branchen med at tilbagekalde eventuel fejlbehæftet fyrværkeri når det er sagt vil jeg ikke undlade at referere det høringssvar som fyrværkeribranchen har sendt om de stramninger som lovforslaget lægger op til

det er stramninger der selvfølgelig vil få konsekvenser for branchen som i forvejen er underlagt meget stramme regler for transport opbevaring og distribution vi vurderer dog at branchen vil kunne indrette sig på ændringer som de nævnte og det vel at mærke uden at det går ud over sikkerheden som har været en helt afgørende faktor i udarbejdelsen af lovforslaget med andre ord ser det ud til

har fundet den rette balance jeg synes også det er naturligt at understrege at de synspunkter som branchen har gjort opmærksom på i forhold til transport og logistik naturligvis er relevante jeg forventer at det praktiske hensyn vil blive adresseret når loven skal omsættes omsættes til bekendtgørelse der skal ikke herske tvivl om at fyrværkeri er farligt det kan man se når man blandt andet studerer det arbejde som ulykkesanalysegruppen ved ortopædkirurgisk afdeling o på odense universitetshospital laver laver men der er heldigvis et fald i antallet af ulykker man må dog også konstatere at hvis de basale råd om fyrværkeri var blevet fulgt kunne en del af de skader der registreres være undgået som analysegruppen konstaterer

anvende sikkerhedsbriller antænde fyrværkeriet korrekt og i øvrigt følge instruktionerne på fyrværkeriet

andre ord et fælles ansvar for branchen og det offentlige at sikre tilstrækkelig oplysning også om de basale gode råd med disse ord

meddele at socialdemokraterne kan støtte

glade for

en tradition at vi skyder nytåret ind med fyrværkeri det er både en festlig og en sjov del af nytårsaften

at det er en god festlig del af nytårsaften men vi fejrer jo ikke nytårsaften en hel måned

man står og fyrer fyrværkeri af den fjerde eller den ottende december og derfor

det her lovforslag at det bliver begrænset til tiden mellem jul og nytår

er en fornuftig lang periode som gør at man stadig væk kan holde fast i traditionen

når man kigger på det gode ved det

er det jo at det går stærkt ud over hundeejerne som

fordi hunde er voldsomt generet af fyrværkeri og der er det altså nemmere for hundeejerne at tage hensyn til det når det er nogle færre dage man skal håndtere man kan jo for

vælge at sende sin hund på en hundepension eller medicinere

er cirka femhundredetusind hunde i danmark dyrlæger antager at

er stærkt generende og det kan jo gøre at man i nogle tilfælde

som man kan vælge at bruge

også være landbrugsdyr eller vilde dyr i naturen som

det her lovforslag finder en fin balance i at man både kan bevare den tradition det er

vi kan fyre fyrværkeri af nytårsaften og have det festligt med det men også at man bedre kan håndtere

salgsperioden forkortes også i det her lovforslag

dag er fra den første december til den enogtredivete december

december det tror jeg

være udmærket men man skal bare lige have med i overvejelserne at det kan have nogle sikkerhedsmæssige konsekvenser i forhold til at

hvor store

i butikkerne men alt i alt synes vi at det her er en god forbedring af dyrevelfærden som er i en god balance med

oplever mange både mennesker og dyr gener

ved fyrværkeriet og samtidig er det selvfølgelig ikke helt ufarligt

fyrværkeri af derfor skal fyrværkeriområdet reguleres og kontrolleres så sikkerheden er bedst mulig

vi diskuterer her ændrer tidspunkterne for hvornår man må affyre og sælge fyrværkeri man må anvende fyrværkeri fra den syvogtyvende december til den første januar

det er en indskrænkelse på tredive dage salget af fyrværkeri må foregå fra den femtende til den enogtredivete december og det er cirka to uger mindre

ændres ikke af hensyn til sikkerheden og så gennemføres der samtidig en informationskampagne så folk ved hvornår de må fyre fyrværkeri af tidligere har man måttet anvende fyrværkeri alle årets dage vi støtter

i videst muligt omfang begrænser perioden til omkring nytårsaften det skyldes at mange især dyr oplever store gener med fyrværkeri og derfor støtter vi at begrænse perioden til omkring nytår ud over ændring af perioderne

ændres gebyrerne for sikkerhedstest af fyrværkeri

bliver det sådan at det er sælger der har produkter med fejl der betaler for testene det vil øge fokus på at fyrværkeri ikke har fejl og øge sælgernes incitament til at sørge for at have styr på dem der producerer fyrværkeriet så der ikke er fejl hvilket jo var det vi så ved i hvert fald en sag

vi oplever jo hvert eneste år

fyrværkeri i hele december måned

to tusind og tretten sagde den daværende erhvervs og vækstminister

tiden var inde til at kigge nærmere på mulighederne for at begrænse salgs og anvendelsesperioden for fyrværkeri siden dengang er det så blevet undersøgt mere dybdegående og der har også været en rigtig fin høringsfase ikke overraskende viser høringssvarene at der ligesom er to overordnede og meget forskellige holdninger til hvorvidt salgs

og anvendelsesperioden skal reduceres der er dem som føler sig generet af fyrværkeriet og selvfølgelig ønsker

erhvervsmæssige årsager ønsker

det er altså i det her minefelt mellem de to forskellige synspunkter regeringen har forsøgt at finde frem til en hensigtsmæssig løsning på trods af den meget vanskelige opgave synes vi faktisk i sf at det er lykkedes at levere et fornuftigt afbalanceret og pragmatisk forslag som imødekommer både producenter og importører

borgere miljø og dyrevelfærdsorganisationer så alle kan leve med resultatet vi synes det er en fin løsning at anvendelsesperioden fremover hedder den syvogtyvende december til første januar fordi det begrænser generne for mennesker og dyr

fremover fastsætte fra den femtende

her at det ikke forventes at få nævneværdig negative økonomiske konsekvenser for erhvervet fordi de fleste danskere alligevel plejer at

fyrværkeri mellem jul og nytår vi hæfter os også ved at fyrværkeribranchen selv har givet udtryk for at branchen godt kan tilpasse sig den nye periode sidst skal jeg lige nævne at vi også er tilfredse med at

regningen for opkrævning af gebyrer ved eksterne undersøgelser af fyrværkeriartikler fremover kan sendes videre til de virksomheder som ikke overholder reglerne

kommer et reelt incitament for producenter og importører til at overholde og følge reglerne og det er glimrende med de ord kan jeg meddele at sf støtter

måske til den anden januar så så man havde en reel mulighed for

så det ikke skulle ligge nede i kælderen og dermed udgøre en risiko med brandfare med videre

blive liggende der helt til næste års nytårsaften

kødet på at der ikke flyttet et komma eller vil man

vil aflevere så videre

at nu har vi et lovforslag liggende her her og når det er vedtaget skal man overholde loven og det skal en tyve årig

stadig væk vil være borgere der ligger inde med fyrværkeri som de ikke har fået fyret af og som de har lyst til at fyre af efterfølgende

at man skal have affyret sit

er

et underligt argument

ordføreren selv synes hvis man skal være helt ærlig der er masser af lovgivning vi har i det her land som er indført med de bedste intentioner

men hvor man altså begår ting hvor man ikke skader andre mennesker og tingene er

det jeg synes der er rigelig lejlighed til her at få affyret det krudt man skal

så synes jeg hellere vi skal arbejde på at der kan være nogle muligheder for at få afleveret det man ikke får fyret af

der vil ligge inde med noget fyrværkeri så det argument vil man altid

er generet af fyrværkeri dels i forhold til sikkerheden omkring fyrværkeri dels som det fremgår af lovforslaget i forhold til at kunne sikre en festlig fejring af nytår og så er der en fyrværkeribranche som også skal kunne eksistere så vi overhovedet kan købe fyrværkeri og jeg synes faktisk der er fundet en rigtig god balance

der sikres et hensyn til alle de fire elementer

fornuftigt at man nu laver det om på den måde at gebyrerne fremover vil blive pålagt dem som ikke

lovforslag betyder at man vil indskrænke salgs og anvendelsesperioden for fyrværkeri i dag er det tilladt

anvende fyrværkeri fra den første december til den femte januar med dette lovforslag vil

femte december til den enogtredivete januar langt hovedparten af alt det fyrværkeri som købes bliver fyret af nytårsaften og det er omkring

der bliver indkøbt som bliver affyret på det tidspunkt

der er vel ikke nogen der hvis de skal være helt ærlige tror på at det her lovforslag vil nedbringe andelen af det

som bliver afskudt på andre tidspunkter til nul procent så det handler altså om hvor langt ned

vil komme langt ned det tror vi

politiet og rigsadvokaten peger på at håndhævelsen af

jeg tror heller ikke at der er nogen der tror på at politiet vil kører rundt og tjekke om der bliver skudt fyrværkeri af det er også praktisk meget meget svært og spørgsmålet er om de

vil reagere på anmeldelser

tro på vi synes at det her

hvert fald mene at de negative konsekvenser

lovforslaget langt overstiger de positive nu har der været nogle personlige anekdoter og det blev også sagt at der er nogle børn der bliver bange når der bliver afskudt fyrværkeri på andre tidspunkter jeg har også børn og jeg kan sige at det største problem ved at der bliver afskudt fyrværkeri

at det er svært at få dem til at blive siddende ved middagsbordet

det her lovforslag som vi ikke tror

der er rejst nogle argumenter

at folk der har indkøbt fyrværkeri til affyring den enogtredivete

at de vil have det liggende hjemme i garager i garager

derfor er vi

grænser for lovgivningen også på det her område det giver en masse bøvl og ballade

og det giver en masse bøvl og ballade for helt almindelige mennesker hvis man sådan ser på effekterne

for øvrigt også fra politiet

være med til at øge kriminaliseringen af danskerne man kan vælge at

og folk skal jo have det fyrværkeri som de nu engang vil have og så køber de bare forskellige steder det bliver så ulovligt fyrværkeri som ikke

vil begynde at opbevare fyrværkeri flere steder i byerne

forslaget fordi salgsperioden så bliver forkortet hvor skal det opbevares henne bliver det i nogle biler der holder midt i byerne og alle mulige andre ting så sikkerhedsmæssigt kan det altså også give langt større problemer at man flytter de her ting

skriver sågar også i deres høringssvar at det er problematisk med et salg fra den femtende

problematisk og uhensigtsmæssigt at man kriminaliserer brugerne

ifølge loven ikke må bruge men i realitetens verden bruger de det

og menneskevinklen og alle mulige andre ting men

en masse ekstra byrder

som ikke er så store i virkelighedens verden så vi er

jo utrolig spændende men lad mig allerførst takker ordførerne fra

venstre og sf for de mange bemærkninger og

for tilslutningen og til

af hensyn til de omtalte udmærkede hunde katte mennesker

de råd vi har fået fra den arbejdsgruppe som er nedsat det eneste som jeg

er lidt ærgerlig over i forbindelse med forslaget her

samtidighed mellem indkøbsperiode og anvendelsesperiode

jeg egentlig gerne set men med alle mulige praktiske hensyn i forhold til sikkerhed med at transportere det her fyrværkeri rundt i landet

liberal alliances indvendinger her

en meget spændende klassisk

altså er den enes frihed til at rende rundt og drøne noget fyrværkeri af i gaderne så ukrænkelig

dem der sidder indendøre og bliver generet af det alle mulige steder

ud over andre mennesker og generer andre mennesker

af på alle mulige andre tidspunkter

være nogle der fyrer noget af alligevel ikke lade sig gøre jeg tror godt på

at man som jeg tror man gjorde

helt tilbage omkring oktober november december

også at man har mulighed for at indskrænke det endnu mere jeg synes godt man kunne tænke sig at noget nyt normalt ville blive

lidt underlig idé

fredeligt land og fyre krudt af i gaderne

men at det til festlige lejligheder kan se flot ud

set udmærket så så svaret for mit vedkommende

at ville løse nemlig at der bliver fyret en masse

måske i virkeligheden tværtimod vil gøre problemerne større fordi man flytter det

så giver det jo ikke mening at gennemføre

så samtidig har en række praktiske argumenter fremført af politiet rigsadvokaten

vil blive tabt arbejdspladser på det her hvorfor er det så det er så vigtigt at komme med den her lovgivning som i bedste fald er symbollovgivning

af en gang om året eller ved en eller anden anden helt speciel lejlighed og så kan man sikkert få dispensation

ikke enig i at det er en uomgængelig del af det menneskelige sind at man skal rende rundt og sprænge

kvarterer rundtomkring hvor man har episoder hvor der er unge mennesker

fyre lidt af det af det er altså

nabo ringer fordi puddelhunden er blevet

så er det altså sådan en knægt som politiet fremover skal ud

have bekymringssamtaler med de sociale myndigheder og hvad ved jeg er

jørgensen at ungdommen nu om dage

langt klogere

enige i men i et samfund

der er mange ting der kan irritere andre

øvrigt også kunne snakke sammen det er noget af det jeg synes er

jeg kan også personligt synes at det er generende når nogen skyder fyrværkeri af det er ikke

kan håndhæves og hvis de ikke får nogen synderlig effekt men

gå ind og tale med mine naboer hvis det er sådan at deres sønner fyrer for meget fyrværkeri af og så kan vi snakke om tingene og så kan man sætte en begrænsning på det

noget kulturelt når man indfører sådan

hvis nu folk faktisk har ret til at fyre det her af

på den anden side af hegnet stå og sige det kan godt være det generer de omkringboende halvtreds til

at jeg fyrer fyrværkeri af men jeg har ret til det

jeg mener at retten skal være

et hul i skatteloven og forhindrer et utilsigtet

vi er dog også opmærksomme på den

minimere udbyttebeskatningen mener vi at vi skal lave lovgivning ad fordøren og ikke ad bagdøren så venstre kan støtte at vi lukker det her skattehul med virkning fra fra

at lukke det skattehul hvor reglerne om udbyttebeskatning er blevet omgået lovforslaget skal sikre at skattepligtige udbytter ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer i forbindelse med omstruktureringer

nok værd at bemærke at kontante udligningssummer omfatter ethvert vederlag

aktier i det modtagende henholdsvis erhvervende selskab den konkrete gennemførelse sker ved at kontante udligningssummer der modtages i forbindelse med omstruktureringer skal anses for udbytte

ord tale om en værnsregel som skal forhindre et utilsigtet provenutab når vi behandler love om udbyttebeskatning og beslægtede emner så hører vi ofte røster

for det er jo et overordnet og velkendt princip i de danske skatteregler at der skal betales skat af

det fremgår ikke af de gældende regler at man kan undgå denne skat ved at ombytte aktier i et andet selskab som man selv ejer og få udbyttet konverteret til en skattefri avance

muligt at omgå reglerne om udbyttebeskatning ved at benytte en bestemt model og det har på intet tidspunkt været hensigten at de gældende regler om

derfor ikke være tvivl om at der er tale om et skattehul i

som praksis er når vi har at gøre med lukning af skattehuller

et lovforslag her i kraft fra fremsættelsesdatoen

jeg vil sige at når det handler om lukning af skattehuller så støtter

man kan mene meget om udbyttebeskatningen men som venstres ordfører sagde

ændringer ske ad

ting der udhules via skattehuller

god idé at vi i udvalgsarbejdet

teknisk gennemgang med skatteministeren

der er nogle høringssvar der siger at den her værnsregel

proportionalt svarende til det hul der er

hvis de bliver syge og en fornuftig trafikal infrastruktur det er opgaver som vores skattesystem bidrager til at løse og derfor er det også vigtigt at vi hele tiden sørger for at skattesystemet er så robust som overhovedet muligt det kan være en stor udfordring i et dynamisk samfund som hele tiden udvikler sig vi møder den udfordring ved at lappe de huller som til tider viser sig i skattesystemet og tit bliver de først synlige når nogle finder dem og forsøger at drage fordel

det allerede er nævnt af mine ordførerkollegaer

konverteres til skattefrie og kontante udligningssummer en vedtagelse af lovforslaget vil være med til at skabe et mere robust skattesystem

både økonomer og erhvervsorganisationer

værn over en kapitalbeskatning som er for høj og som de øvrige partier i det her folketing synes om det er jeres regler dem må i selv værne hvis i synes at de

derfor vil vi ikke stemme for det her og det vil vi heller ikke fordi den værnsregel som

erhvervsorganisationerne i høringssvarene den bliver

beskyldt for at ramme mere bredt end hensigten er altså også ramme adfærd som der ikke er et egentligt hul bag men som er en reel adfærd

ude i virksomheder og

heller ikke et parti der er tilhængere af at skabe yderligere bureaukrati

reparere lidt på hvis man kigger på konsekvenserne af det såkaldte hullapperi med hensyn til l en og firs så får det jo også utilsigtede konsekvenser for andre end kapitalfonde

også få for virksomheder hvor det jo

man laver et helt eller delvist salg hvor man både betaler med med kontanter

utilsigtede konsekvenser det vil betyde mindre kapital til virksomhederne det vil betyde skattestigninger for nogle virksomheder så vi tilstræber altså i stedet for at vi får et system hvor der er mere symmetri her er der jo en slags asymmetri

en asymmetri vil jo altid gøre hele skattesystemet meget mere problematisk så vi vil stemme

til at beskytte skattegrundlaget omgåelsen peger på at

generelt behov for at beskytte udbyttebeskatningen og forslaget sikrer at udbyttebeskatningen ikke omgås ved omstruktureringer hvor skattepligtige udbytter bliver konverteret til skattefri avancer

det der gør det muligt at vi har en udfordring i forhold til avancerne kontra udbytterne

at alle kontante udligningssummer der modtages i forbindelse med skattefrie og skattepligtige omstruktureringer beskattes som udbytte forslaget om udbyttebeskatning af kontante udligningssummer er en værnsregel der skal forhindre utilsigtede provenutab regeringen er meget bevidst om at danmark skal være et attraktivt land at investere i den foreslåede værnsregel ændrer ikke på det forhold men skal alene sikre mod omgåelsen af udbyttebeskatning jeg vil takke for den debat der har været og jeg glæder mig til en konstruktiv

omdiskuteret hvis man kigger på

ud til at den fortsat har sin berettigelse

trådte i kraft er der blevet aflivet en hundrede og syv og halvtreds hunde fordi de har skambidt

omhandler seks og tres sager hunde af de racer der figurerer på forbudslisten det vil sige at

udgør over fyrre procent af det samlede antal sager om skambid

kun udgør en meget lille del af den samlede hundepopulation

på trods af at de skal føres i snor og

mundkurv på gader og veje befolkningen støtter også fortsat op om

ifølge evalueringen er mellem fem og halvtreds til fire og tres procent af både hundeejere og ikkehundeejere enige i at visse racer fortsat bør være forbudt det vil fortsat være den enkelte hundeejers ansvar i tvivlstilfælde at kunne bevise at der ikke er tale om en forbudshund den såkaldte observationsliste må anses for at have udspillet sin rolle og afskaffes og lovforslaget præciserer også reglerne om skambid det mener vi er positivt for det er vigtigt at hundeejere ikke skal frygte at deres hund bliver aflivet på en urimelig baggrund derfor skal der være klare regler og definitioner af skambid så vi ikke risikerer at

forholdsvis harmløse episoder bliver kategoriseret som skambid samtidig får man mulighed for at kræve en hundesagkyndig inddraget til at vurdere den enkelte situation inden politiet træffer sin afgørelse lovforslaget indebærer desuden at

regler om omstrejfende hunde i loven om mark og vejfred flyttes til hundeloven det vil herefter ikke være muligt at skyde hunde der gentagne gange strejfer omkring det understreges i lovforslaget at man i stedet skal kunne sanktionere hundeejere der ikke

styr på deres hund for eksempel med bøder der lægges dog op til at det kun

eller trænger ind i huset det betyder reelt at man som grundejer står magtesløs over for en hund der bliver ved med at strejfe

indfanges vi mener at det er vigtigt at man som grundejer har mulighed for at gribe ind når en hund gentagne gange strejfer omkring og forstyrrer på ens grund også når hunden ikke kan indfanges for eksempel i form af en bøde til hundeejeren ved påbud eller på andre måder og hvad med gentagelsestilfælde så det er vigtigt at få understreget at vi skal have sikret at strejfende hunde kan stoppes vi er derfor skeptiske

vedrørende omstrejfende hunde er præcist nok

der bliver tilstrækkelige muligheder for at man kan gribe ind og sanktionere reagere og handle over for løsgående hunde når hunden så at sige løber hjemmefra det ønsker vi

kan få det her løst venstre kan støtte de øvrige dele af

med det forbehold at problemstillingerne om omstrejfende hunde bliver belyst i udvalgsbehandlingen

udseendet samtidig har vi

for

den virkning at ejerne der er hundene aflivet

det at holde hund er en stor glæde for mange borgere og deres familier i vores land og den glæde skal vi fortsat være med til at kunne sikre det andet synspunkt

oven i købet hjemme i det område hvor jeg kommer fra i aalborg kommune inden for de seneste år en løber blev overfaldet af to hunde

oven i købet havde været genstand for adskillige klager løberen blev reddet af en bilist der hjalp og gav ly indenfor i en lukket bil senest har et par hunde overfaldet en anden hundeejer politiet måtte skyde den ene overfaldshund på stedet for at dæmpe aggressiviteten sådanne episoder ønsker vi at forebygge med nogle fornuftige rammer vi ser med glæde at reglerne om skambidning er ændret fra at være absolutte bestemmelser til at der gives plads

sagkundskab i forhold til hunde regler udformet som knivlovsbestemmelser er ikke kloge i lovgivningen vi anerkender behovet for en liste over ikkeønskede hunderacer fordi vi gerne vil fremme trygheden og fordi en række hunde rummer en stor potentiel risiko hvis viden og ansvarlighed

omgang med hunden ikke er tilstrækkelig vi synes det er fornuftigt at

som sammenhængende med l to og halvfems vores begrundelse er at vi skal være varsomme med

i et retssamfund til gengæld åbner vi for muligheden for større økonomiske sanktioner hvis hundeejere ikke

på en hensyntagende måde alt i alt finder vi socialdemokrater at det er lykkedes at afbalancere de overordnede hensyn til hundehold i vores samfund så vi støtter begge lovforslag

afslutningsvis gøre et par bemærkninger om nødvendigheden af at danmark får kommunikeret den rette sammenhæng mellem loven og dens håndhævelse

fra udlandet trygt og under ordnede forhold kan tage deres firbenede ven

det kan være svært at argumentere ud fra listens

jeg kan bare konstatere at vi kan se at det er én bestemt hunderace som er

og som fylder rigtig meget i den statistik som vi har haft lejlighed til at

vurderet potentielt risikobetonede

om det er en virkning af listen

det er en virkning af den almene debat vi har haft i samfundet om den tryghedsfaktor som vi også gerne vil have fremmet

haft de og de erfaringer når det sådan pegede i den retning

i den undersøgelse og derfor var

det har gjort et stort indtryk på mig at få en orientering om hvilke hunderacer der står på

opdrættet til at tage kampen op i vildsomme områder hvor der færdes bjørne og ulve

af de størrelser sådan en ville jeg nødig have løs i et tæt bebygget område med en

det således ikke er muligt at løfte bevisbyrden for at en hund ikke tilhører en ulovlig race ved at fremlægge erklæringer som alene er baseret på en vurdering af en hunds udseende eller adfærd nu

med rimelighed og ordentlighed

vis sikkerhed på det her område så

et spørgsmål som vi får lejlighed til at diskutere efterfølgende

lov at sige når herre dennis flydtkjær svinger sig op til at snakke

at jeg er meget tilhænger af et samfund hvor retssikkerheden er i højsædet men men jeg har primært i hovedet

være ret og rimelighed når det gælder omgang med vores dyr bestemt skal der det men vores retsvæsen er

mulighed også i forhold til vurderingen af om

tilhører den gruppe af hunde men politiet agerer jo ikke på hunden alene man agerer på hvad hunden gør og det skal stå i forhold til hvad det er for

om der sker repressalier fra

render ind til naboerne hele tiden man kan se det for sig både i villakvarterer og andre steder

igen og igen det bliver irriterende nok til sidst

gerne have at vi kunne prøve at få kigget på det i udvalgsbehandlingen

er jo at vi tror lidt på at økonomien vil spille en rolle hvis en hundeejer gentagne gange skal hente sin hund på et internat og så betale taksten for

et ophold der fordi hundeejeren ikke sørger for at hunden ikke strejfer men det er klart

selvfølgelig tage en diskussion om om der er grundlag for at have nogle andre beskrivelser af det i loven

er det noget vi forestiller os sker eller er det virkelig noget der sker i virkeligheden

så mange faktuelle oplysninger at lægge til grund for det vi foretager os

riffel efter at hundeejeren faktisk havde taget

faktisk det er positivt at man ikke fremadrettet skal kunne tage sit jagtgevær frem og skyde naboens hund der må være nogle andre

at håndtere det en ting der

helt klart skambidsdefinitionen der har været skyld i langt størstedelen af den kritik

de sidste tre år skambidsdefinitionen viste sig jo at være alt for firkantet og der er mange sager

schæferhunden thor

nogle flere forskellige perspektiver er det for eksempel en hund der agerer

skal lægges et dræn ind hvilket kræver et sting ja det er naturligt og

man observationslisten det synes jeg også

på den liste som pludselig bonner ud i bidstatistikken

er specielt omkring retssikkerheden som jeg også har spurgt ind til

to foregående ordførere

ikke at det er rimeligt at hunde bliver aflivet når ejeren

nødt til at få udskudt aflivningen

er ganske rimeligt hvis man gør det

hele sagen omkring omvendt bevisbyrde hvor det i dag er umuligt at

som jeg læste op i mit spørgsmål til herre orla hav

rigspolitiet konkluderet at det er umuligt at vurdere en hund ud fra dens udseende

politiet gør når man får at vide derude at

en træls retssikkerhedsmæssig klemme når rigspolitiet så selv siger at de faktisk

er det altså ikke noget der rimer ret godt på retsstat

men det skaber altså en kæmpe utryghed

firehundredetusind hundeejere

kommer ud at strejfe og kommer hjem

uden at kende faderen og så er det jo fuldstændig

en anden ting jeg synes

når man så vælger at klage over politiets afgørelse skal man igen klage til politiet

i hvert fald ikke optimal

udøvende og dømmende magt er ringe klagemuligheder det synes jeg altså

jeg synes også det er vigtigt at vi ikke kun kigger på hunden det er

også ejerne

sådan at man alene kan sige at det er en hund der er skyld i

jeg synes jo

stramme reglerne for hvornår man fratager folk retten til at

i større grad kunne udstede pålæg om eller træffe afgørelse om aflivning efter hundeloven hvis

en sådan karakter at den skaber frygt i omgivelserne den

om i høringssvarene

vi kiggede på

jeg synes der er en del positive ting i forslagene men

en godmodig hund bare bliver ved med at rende ind til naboer og genere

ikke kan fange den det kan godt skabe forskellige uheldige situationer og i længden bliver det jo

nogle andre metoder men for at svare direkte på spørgsmålet vil jeg

i stedet for er de redskaber man så har i stedet for gode nok

og igen og

snarere end hunderacen og der er jo ikke helt håndfaste beviser for at det virker

end fyrre procent af de en hundrede og syv og halvtreds sager

der er blevet aflivet på grund af skambid i den her evalueringsperiode har jo været forbudshunde og det er dog rimelig markant og forbuddet har betydet færre af netop de hunde lige så vigtigt er det jo at det kan skabe utryghed usikkerhed hvis forbuddet nu ophæves og den risiko kan vi ikke løbe

vægtes højere end friheden til at have en hvilken som helst hunderace og derfor

er der bliver også set på omstændighederne

bider og det sikres at man kan tilkalde eksperter i sager

det giver øget retssikkerhed det giver også øget tryghed hos hundeejere ja vel især også hos hunde at at vi med lovforslag l tre og halvfems fjerner muligheden for at nedskyde eller på anden måde aflive andres hunde og

også tamkatte og tamkaniner

det vil fortsat være tilladt på forsvarlig vis at

dyrene fra sin grund ved at jage det væk eller forsøge at indfange det og man kan også skyde eller aflive de hunde katte hvad det skulle være angriber andre husdyr eller fremkalder fare for personer eller ejendom

over for de hundeejere hvis hunde løber politiet kan fange dem der strejfer de kan internere dem

og der kommer ejeren til at betale udgifterne og er bøder så den økonomiske straf er

deres hunde og det giver et klart incitament til at holde styr på ens hunde så derfor

støtte de her to lovforslag samlet de øger retssikkerheden hos

at en god del fyrre procent

hører til de her racer det er dog en rimelig stor andel må man sige og der er blevet færre af netop de hunde på grund af forbud mod de hunderacer

derfor er vores samlede vurdering at vi støtter

at det er svært og at vi som udgangspunkt er meget skeptiske over for at lave en bestemt liste

tretten konkrete racer men i den samlede afvejning har vi fundet at

hund man har jo heller ikke en frihed til at have et hvilket som helst andet

der finder vi at loven nu rammer den rigtige balance

en dame med en barnevogn og tilfældigvis ikke halsbånd på

mig tre tusind kroner

jeg byggede straks et hegn rundt om haven

igen og sådan håber jeg at andre hundeejere også vil agere hvis de har hunde der

af forvirring strejfer rundt i territoriet men lad os drøfte det i udvalgsbehandlingen og få slået slået fast at hundeejeren bestemt har det ansvar at holde styr

er for firkantet

bare hvad kan vi så bruge den statistik til at

så mit andet delspørgsmål er sådan set bare om den radikale ordfører ikke vil være med til at vi

at man får registreret det på nogle bedre måder

at vi ikke har håndfaste beviser i denne sag og at vi skal gøre vores bedste og

tilvejebringe yderligere statistik og dokumentation

hvordan vi så identificerer de hunde så godt og klart som muligt

at kunne racebestemme en hund der har været en debat om turisters angst for at komme til danmark

en debat som egentlig ikke havde noget med den hundelov at gøre

der er blevet sendt rigtig mange breve til politikerne det tror jeg vi alle sammen kan skrive under på der har været holdt en høring og der har også været demonstrationer så det er noget der har optaget rigtig rigtig mange

bliver rettet op på en del af kritikken blandt andet skambidsparagraffen så vi ikke længere skal risikere at hunde skal aflives på grund af småting situationer hvor de måske forsvarer sig eller bliver forskrækket eller hvor der er en eller anden god forklaring på

deres adfærd det har været for ensidigt at se på om der har været bidt hul i det andet dyr

det bliver også forbudt at skyde en omstrejfende hund og

set også ganske tilfredse med så på mange måder

øget en smule med det her lovforslag så

de her lovforslag som vi behandler i dag fordi de indeholder forbedringer

også nødt til at sige at det for mig er en personlig skuffelse at vi ikke får kigget på forbudslisten jeg har accepteret at det er en del af forslaget og det ikke er regeringens holdning

ikke var den store opbakning

til forbudslisten dybest set mener jeg stadig væk at det her handler om uansvarlige hundeejere

også at det er en sejr at observationslisten nedlægges for det betyder faktisk at der ikke bliver fyldt nye

jeg har derfor i stedet for valgt at fokusere lidt

det muliges kunst og det er at prøve

retssikkerheden for hundeejerne jeg kan forstå at dansk folkeparti er optaget af den omvendte bevisbyrde det er

håber at vi måske kunne få et dna register for i hvert fald de tretten

teknisk set faktisk godt kan lade sig gøre men der er nogle juridiske ting som man skal have afklaret i den forbindelse så jeg håber at det er en vej man

med en omvendt bevisbyrde tilbage står for mig at se et argument om at

det synes jeg sådan set også er et rigtig rigtig vigtigt argument vi må jo erkende at der er nogle der er optaget af hunde

et hundekørekort for jeg tror dybest set at det er dér man skal sætte ind på sigt

samtidig giver mulighed for at gribe ind hvis

sådan at det nu bliver præciseret

det sker på en måde hvor hundenes normale adfærd inddrages i langt større omgang end det sker i dag altså muligheden for at vi kan undgå at man fremover afliver hunde som

med en hunds natur efter skambidsparagraffen forsvinder

i hvert fald vi vil selvfølgelig spørge ind

til indholdet i den her nye bestemmelse men vi synes

det går i den rigtige retning vi synes også det er godt at man nu får mulighed for at kræve en hundesagkyndig inddraget før beslutningen om en eventuel aflivning tages

måske kunne man godt præcisere det lidt mere i lovgivningen altså at når man inddrager en sagkyndig

det også meningen at man lytter til hvad den

jo ikke så meget mening til gengæld synes vi faktisk at en beslutning om aflivning af en hund er så alvorlig

at en sådan afgørelse bør kunne indbringes for et uafhængigt nævn vi mener ikke at det er tilfredsstillende at en afgørelse om om en hund kan aflives udelukkende kan indbringes indbringes for politidirektøren vi har samme skepsis i denne sag som i alle andre sager

træffer den endelige afgørelse det tror vi faktisk er

i hvert fald selv hvis det skulle blive

det giver borgerne et indtryk af at der er nogle ting som kan virke

er vi meget skuffede over at regeringen vil fastholde det forbud mod bestemte hunderacer som blev indført og ti på trods af at stort set alle eksperter fastholdt at det kunne dokumenteres at der var nogle hunderacer som sådan systematisk set var farligere end andre det var vi jo dengang temmelig enig med de nuværende regeringspartier om om interessant nok

så hører ordførerne for socialdemokraterne

det måske være lidt svært helt præcis at stadfæste hvorfra ønsket om at beholde

det her forbud mod hunderacer i grunden stammer

konstatere at det ikke stammer fra sf

at man fastholder et forbud på baggrund af nogle argumenter man måske ikke selv rigtig tror på vi skal huske på at det her forbud jo blev indført på baggrund af en omfattende kampagne i medierne

ti var stigende problemer med hundebid det som også er interessant at konstatere

er at siden to tusind og tre har politiet faktisk haft øget mulighed for at gribe ind over for hunde der havde vist sig at være farlige eller viste tegn på

kunne være farlige eller skræmmende den mulighed udvidede man i to tusind og tre gentagne gange i årene mellem to tusind og tre og to tusind og ti spurgte jeg skiftende justitsministre om hvorfor man ikke benyttede sig af den mulighed

fik det svar at det gjorde man skam også når det var relevant

var nogen problemer af betydning med hundebid det ændrede sig så fuldstændig efter en omfattende pressekampagne i

købet til et hovedindslag på sit sommergruppemøde på venstres sommergruppemøde at farlige hunde skulle forbydes efter det var det jo indlysende at så blev det man kalder farlige hunderacer forbudt uanset hvor usagligt det end måtte være

så fået en evaluering den konstaterer at forbuddet mod bestemte racer ikke har reduceret antallet af tilfælde hvor mennesker er blevet skambidt altså ingen reduktion i antallet af tilfælde hvor mennesker er blevet skambidt

de sagkyndige fastholder at forbuddet aldrig burde have været indført og bør afskaffes

på baggrund af den evaluering og på baggrund af det udsagn af de sagkyndige

man må da undre sig synes jeg

det bedste argument for at fastholde forbuddet er at evalueringen synes at vise at et flertal i befolkningen støtter et forbud mod farlige hunderacer det fremgår dog ikke om det netop er de hunderacer der

nogle andre hunderacer som de mener er mere farlige og som de gerne vil have forbudt for man har spurgt på en måde hvor man kan sige at det

mennesker svarer ja for de bliver spurgt om de går ind for at farlige hunderacer skal forbydes og så må de

på den måde at det er defineret at der findes farlige hunderacer som man så kan forbyde

kan løse det her problem selv om det næppe er tilfældet vi vil under alle omstændigheder stille et ændringsforslag til loven der fjerner forbuddet mod bestemte hunderacer

det er jeg glad for mange andre har været inde på stort set alle ordførerne at der skal langt mere fokus på de mennesker der ejer hundene end på hunderacerne der skal vel også langt mere fokus på de hunde der konkret viser sig

være farlige eller skræmmende og her må myndighederne jo bruge de muligheder som lovgivningen har givet

noget at myndighederne hvis der er tale om et problem som er stort og omfattende

hunderacer siger at det har man ikke ressourcer eller energi til at tage sig af så det synes jeg

givet anledning til megen bekymring igennem flere år

vi finde enkelte andre

lovændringen i to tusind og ti blev der også indført en omvendt bevisbyrde

hundeejeren der skal dokumentere at hunden ikke tilhører en af de forbudte racer og det fremgår meget klart af det materiale vi har at det har vist sig at være umuligt for de hundeejere som har valgt at have en såkaldt blandingshund

mener at de hunde som er blanding af forskellige racer på mange måder er mere sunde og harmoniske end

hunde som på godt og ondt jo har udviklet nogle særheder som man så kan få præmie for nogle steder og godt nok med det men i hvert fald har det her givet rigtig mange hundeejere nogle

at myndighederne har meget svært ved at bevise at en hund tilhører en bestemt

meget bekvemt at flytte bevisbyrden over på hundeejerne men rimeligt er det ikke så også af den grund bør forbuddet mod bestemte hunderacer afskaffes bare til allersidst enhedslisten

set stemme for begge de her lovforslag og det vil vi fordi der

tale om en reparation

fejl som er begået af venstre og konservative og dansk folkeparti tilbage i

og ti vi støtter jo altid når regeringen reparerer på de skader som det borgerlige flertal gennemførte tidligere

skuffede over at man ikke fra

og regeringspartiernes side opretholder den sunde skepsis man havde imod forbuddet imod bestemte hunderacer fordi det er populisme og et forsøg på at skabe et indtryk af at man gør en indsats uden at man i virkeligheden rammer det der er hovedproblemet hovedudfordringen nemlig at mennesker undertiden bruger hunde på en måde som er til skade for hunden og til skade for andre mennesker og andre hunde og nogle gange også andre dyr og det skal vi selvfølgelig gribe ind over for uanset om hunden så tilhører en populær eller upopulær hunderace

en del hunde gennem hele mit liv og der er bestemte hunderacer

adfærd og det har de svært ved

ejerne af bestemte hunderacer for at sikre sig at

at man forbyder nogle hunderacer og udtryk for en synes jeg mærkelig tilgang til det her spørgsmål at man

de hunderacer som kan opdrages til og undertiden udviser farlig adfærd og som er populære i befolkningen

af enkeltsager hundeloven knivloven og man kan nævne mange af den slags sjove ting

da også fulgt af en vis bekymring eller usikkerhed

ville det virke efter hensigten eller var det virkelig

deltaget i den høring der har været og vi har i hvert fald

fået meget folkelig oplysning udefra i den her sag vil jeg sige det er jeg ret overbevist om at alle har fået

lytte til og se på og uanset at nogle nu her fra talerstolen peger på at

jeg nok at det ligger ret klart at hvis man sådan skulle se

ikke til stede altså det gik jo stort set på samme måde

alvorligt med at sætte en evaluering ind

må det jo ikke være for bare at vurdere

undværet noget af den kunne vi føre det tilbage til at det sådan set hænger mere sammen med et personligt ansvar læser man loven

se mere på den anden ende af snoren nemlig føreren ejeren fordi en hund faktisk ikke er farlig hvis den er opdraget

sådan er hundes natur det er et flokdyr og uden at jeg skal bruge for meget

haft fornøjelsen af i en periode at arbejde professionelt på det her område også med hunde som ellers ville

det er alene et spørgsmål om ledelse

eller ikke farlig derfor mener jeg sådan set at her

er det virkelig vigtigt at vi appellerer til at det er ejerens ansvar at en hund opfører sig ordentligt og udfylder den funktion en hund nu skal have

meget enig med den radikale ordfører i at det er

om man nu skal bruge

måske den største årsag til at det radikale venstre nu er gået fra at

er en videreførelse af den

i sig selv har

som har vist sig ikke at føre frem til

også imod de ændringer der peges på her

vi kan jo ikke bare regulere al mulig menneskelig adfærd ved lovgivning vi skal også

at mennesker opfører sig ordentligt en af måderne at opføre sig

på hvis man er hundeejer er at sørge for at ens hund ikke strejfer

betyder meget og senest har vi med stor værdi hørt at også hunde kan bruges som besøgsven på plejehjem langt de fleste hunde er rare venlige og omgængelige og alligevel har vi set og læst om voldsomme historier

derfor er det et vigtigt element at huske på hvorfor det var et bredt flertal her i folketinget der indførte en lov med et forbud mod særlig farlige kamphunde en lov der var et kompromis og som alle erkendte var en svær øvelse og det var svært at komme med en forbudsliste hunden siges at være menneskets bedste ven og derfor er den såkaldte hundelov

også omgærdet af mange følelser

det forslag vi behandler i dag er ikke et spørgsmål om at afskaffe den nuværende hundelov men at se tilbage på de første tre år med loven er der så elementer der bør forbedres

der jo tidligere har været taget her i salen på baggrund af

beslutningsforslag fra enhedslisten hvor ministeren dengang lovede en evaluering

fra det konservative folkeparti de rettelser velkommen om en mere tydelig og klar definition på skambidning og præcise retningslinjer for optagning af strejfende hunde så lad mig slutte med at sige at jeg til fulde forstår at følelserne kan komme i kog når vi taler om begrænsning af bestemte hunderacer og aflivning af et kæledyr men følelserne kommer også i kog når vi ser et barn blive maltrakteret af en angribende hund der findes jo rent faktisk cirka otte hundrede forskellige hunderacer i danmark

det er en relativt kort tidshorisont vi nu evaluerer loven på og jeg har en klar forventning om at vi om nogle år igen vil gå ind og kigge på den her lovgivning og se hvordan den har virket

det måske igen på tide med nogle justeringer og tilpasninger der er også et andet led i det her lovforslag som vi også er villige til at se på som især handler om omstrejfende hunde som ikke er glubske hvordan skal vi håndtere den udfordring den problemstilling det synes jeg vil være passende at få løst i et udvalgsarbejde

en omgængelig hund der ikke er glubsk og ikke gør nogen skade men

inddirekte er til gene og skade for dyr og måske også mennesker det kan man ikke med sikkerhed afvise det det handler om er hvor kraftige sanktioner man så

bringe i anvendelse jeg synes jo nok at at man skal være meget varsom med at gå til det yderliggående synspunkt at

jeg synes det er meget passende at der er en sanktionsmulighed og at man kan anmelde det til politiet og der bliver gjort noget på stedet så man får løst den tilstand den problemstilling en omstrejfende hund

og jeg mener at de foreslåede ændringer betyder at hundeejernes retssikkerhed nu styrkes og trygheden

fysisk definition af begrebet skambid og det bliver præciseret at omstændighederne omkring en bidepisode skal indgå i vurderingen af om hunden bør aflives derudover bliver det fremover muligt at inddrage hundesagkyndige i vurderingen af skambidssager hvilket også har været et stort ønske blandt

og hundeejere i forbindelse med indførelsen af forbudsordningen i to tusind og ti

meget grundigt arbejde i udvalget om hunde der anbefalede at hvis der skulle indføres en forbudsordning

skulle den se ud som den ser ud i dag regeringen mener ikke at der efterfølgende er kommet ny viden til der giver anledning til at ændre på den gældende forbudsliste tal fra politiet viser i øvrigt at hundene på forbudslisten står

fyrre procent af alle episoder med skambid selv om de kun udgør cirka to procent af den samlede hundepopulation i danmark evalueringen af forbudsordningen viser i øvrigt

og meget tyder på at den har haft en positiv effekt på borgernes oplevelse af sikkerhed og tryghed derfor bevares hundelovens forbudsordning i lovforslaget lovændringen betyder også at regler om hunde herunder indfangning at strejfende hunde

årsag til mange stridigheder mellem borgere spørgsmålet om hvorvidt det fortsat skal være tilladt at skyde eller på anden måde aflive andres hunde og katte når dyrets ejer er advaret om det er virkelig noget der deler vandene og bringer følelserne frem det viser de mange henvendelser vi har modtaget blandt andet siden den konkrete sag om

tilladt at skyde en strejfende hund eller kat eller tamkanin

meget afgørende for mig at finde den rette balance mellem hensynet til dyrene og deres ejere og så dem der følger sig generet af dyrene det mener jeg vi har gjort

også fortsat være konsekvenser når ejeren lader dyret strejfe de nuværende bestemmelser om at man kan nedskyde strejfende kæledyr går efter min mening for vidt mit fokus er at ramme sløsede ejere frem for at skyde kæledyret derfor mener jeg at ejere af dyr der er til væsentlig gene skal kunne straffes med bøde samtidig foreslår jeg at man laver en hjemmel til at politiet kan internere hunde der strejfer på privat grund politiet skal selvfølgelig

mellem opgaverne og derfor er der nogle gange andre opgaver der bliver prioriteret først jeg foreslår derfor at politiet kan overdrage opgaven til en tredjepart for eksempel et dyreinternat ejeren kan hente hunden der hvor den er interneret og blive pålagt at betale udgifterne i forbindelse med optagelsen det rammer sløsede hundeejere på pengepungen de kan få en bøde og de skal betale for en eventuel internering hensigten er at styrke incitamentet til at sørge for at ens dyr ikke strejfer bestemmelserne skal først og fremmest virke præventivt det vil naturligvis som i dag fortsat være lovligt at fjerne dyret fra sin grund på forsvarlig måde for eksempel ved at jage det væk eller forsøge

vil også fortsat være tilladt at skyde eller på anden måde aflive dyret hvis det angriber andre husdyr eller er til fare for mennesker eller ejendom jeg foreslår desuden at vi tager hundene ud af mark og vejfredsloven og samler reguleringen af hunde i hundeloven på den måde gøres regulering af hunde mere enkel det skaber klarhed over hvad der gælder i

endelig ønsker jeg at fjerne muligheden for at opkræve optagelses og godtgørelsespenge det er en mindre forenkling af reglerne afslutningsvis

ikke en eneste ekspert i det udvalg som anbefalede

den problemstilling at det kan være at disse racer ikke er særskilt farlige i sig selv men at disse racer bare er populære hos mennesker som gerne vil have en farlig hund og som gør deres hund farlig og hvis de ikke kan få en amstaff at gøre farlig

boet i usa

fra en lidt anden debat der handler om våbenkontrol derovre siger man guns dont

forbyde at man har våben fordi det jo er ejeren der bruger våbnet forkert

det ejeren man skal sanktionere og ikke køb og salg af våben det er samme argumentation som liberal alliance her fremfører

det ikke nytte noget at man regulerer hundene det er regeringen uenig i lad mig sige lidt om bare nogle af de her hunde altså dansk kennel klub som skal siges heller ikke at støtte

vagthunde fra syd og østeuropa og asien som er avlet til og nu læser jeg højt at skambide eller slå indtrængende ihjel det er altså ulve og bjørne det

købe en hund for at beskytte sig selv mod ulve og bjørne det er der ikke nogen grund til

jeg siger jeg er ikke zoolog men det er noget de eksperter som man rådførte sig med dengang man lavede listen

afstamning og så må det generelt siges

træk der er fælles med de forbudte hunde så så tror jeg

må anbefales at man er særlig opmærksom

så fornemmer jeg egentlig ikke nogen sådan fjendtlig undertone i spørgerens måde

i udvalgsarbejdet se nærmere på hvad der kunne være af muligheder for at forbedre retssikkerheden her der har været nævnt dna test hvis jeg

må nævne det også umiddelbart har ministeriet undersøgt mulighederne og og det er faktisk muligt rent videnskabeligt at oprette sådan et register

ikke helt uproblematisk og nogle af udfordringerne knytter sig til at

er det måske ikke sådan helt ukontroversielt

arvemateriale i forhold til at vurdere hunden og derudover

vil man også blive nødt til at finde ud af hvordan man kan identificere hunde som som importeres fra andre kontinenter fordi genmassen er forskellig i usa afrika australien

at man så ikke bare åbner for import fra de

en lang række andre bekymringer men altså det er ikke fordi jeg har nogen ideologisk modstand imod

er jeg ligesom spørgeren meget optaget af at vi sikrer en retssikkerhed jeg ved også at

var endnu mindre bekymring omkring det her så

er meget nemt at svare på men jeg vil hvert fald gerne her give tilsagn om at det er noget vi skal se nærmere på i

om det skal have opsættende virkning hvis en hundeejer klager videre til domstolene om det så ikke er rimeligt at

hvor det er sket vil ministeren være med til at kigge på den

en sidste ting i forhold til interneringstiden altså den tid som

god chance for at den bliver det hvis den står der måske op til en år

som ikke sådan angriber husdyr men

organisationer men det bliver bare ved der kunne

være sanktioner alligevel som gør at man kan få stoppet sådan en problematik det er

kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser for den enkelte for eksempel bliver der begået økonomisk kriminalitet ved at misbruge andres personlige oplysninger til at handle på internettet særlig når de personlige oplysninger bruges til at oprette lån eller en ny konto i offerets navn

være meget svært for offeret at bevise at en anden person har misbrugt dennes personlige oplysninger der kan være mange årsager til at

personnummer kommer til andres kendskab og bliver misbrugt nogle har oplevet at miste deres pung med et sygesikringsbevis i enten fordi de har tabt

at der er tale om deciderede datalæk fra offentlige myndigheder i venstre har vi længe haft fokus på problemet med identitetstyveri

at få et nyt personnummer og derfor er vi da også glade for at ministeren er kommet med et lovforslag som giver mulighed for dette venstre mener at identitetstyveri er en særlig grov form for kriminalitet da den efterlader ofrene både krænkede og magtesløse tildelingen af et nyt personnummer vil kunne bidrage til at forhindre yderligere misbrug

derfor støtter venstre i hvert fald som udgangspunkt lovforslaget men vi er bekymrede for om kravene

at få tildelt et nyt personnummer vil blive fortolket for restriktivt venstre ønsker ikke en situation hvor det bliver alt svært for de personer der har oplevet misbrug af deres personnummer at få et nyt disse mennesker skal ikke først kæmpe mod virksomhederne for at forklare at deres identitet er blevet misbrugt og derefter ud i en ny kamp med myndighederne for at få tildelt et nyt personnummer derfor vil venstre i udvalgsbehandlingen gerne drøfte muligheden for at den

stykke seks ændres fra økonomi og indenrigsministeriet kan efter skriftlig anmodning herom i særlige tilfælde tildele nyt personnummer til en person hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet til økonomi og

gerne bede om en evaluering af loven efter for eksempel to år en anden del af lovforslaget handler om at ophæve den markering som man efter anmodning kan få indsat i det centrale personregister med henblik på at sikre at man ikke modtager henvendelse i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser den såkaldte forskerbeskyttelse baggrunden for at ophæve disse markeringer i cpr er at der er så mange mennesker der har bedt om en

at det går ud over forskerverdenens mulighed for at gennemføre repræsentative forskerundersøgelser med udgangspunkt i cpr venstre kan støtte en ophævelse af markeringer i cpr om

altid er frivilligt om man ønsker at deltage i en undersøgelse og en borger har jo altid mulighed for at takke nej så alt i alt er venstre altså umiddelbart positivt stemt over for lovforslaget men vi er bekymrede for om det bliver for vanskeligt for ofrene at få tildelt

bekæmpelsen af identitetsmisbrug bliver derfor mere og mere aktuel og ligger os socialdemokrater meget på sinde

det kan forårsage økonomisk skade og måske lige så vigtigt efterlade offeret med ubehag og frygt for også fremover at blive udsat for et lignende misbrug derfor lægger det her lovforslag op til at man kan få tildelt et nyt personnummer i særlige tilfælde hvor det skønnes at en ændring af personnummeret kan bidrage til at forhindre

og jeg tror det vil gøre en stor forskel for nogle af ofrene for identitetstyveri

er samtidig vigtigt at huske at et nyt cpr nummer kun vil være løsningen i nogle tilfælde andre gange hjælper det altså ikke

glade for at regeringen ud over dette lovforslag

igangsat en lang række andre initiativer på det her område for at sikre at vi kommer

problemet til livs muligheden for at få tildelt et nyt personnummer skal derfor ses som en del af en samlet indsats på området

med til at sikre den enkelte borger bedre i en mere og mere digital hverdag

handler om at at ophæve borgernes mulighed for at registrere på deres cpr nummer at de ikke ønsker at blive kontaktet til statistiske og videnskabelige undersøgelser den såkaldte forskerbeskyttelse vi ved at

giver mulighed for at forskere kan kontakte dem selv om de har ønsket det modsatte men her mener vi at hensynet til at vi i danmark får god repræsentativ og brugbar forskning må vægte højest vi har alle gavn af at der kommer nye forskningsresultater inden for kræftforskning eller inden for uddannelsesområdet så når forskellige forskningsinstitutioner gør opmærksom på at det her er et stort problem

når man bliver kontaktet det synes vi lyder ganske rimeligt og fair med de bemærkninger

internettet det bliver også sværere at gardere sig imod misbruget i dag bruger vi jo dagligt

at organiseret kriminelle fra tid til anden kan få fingre i

oplysninger og misbruge dem endvidere har det også vist sig

står man i den situation at de fører tilbage til servere

lande hvor vi ikke kan få oplysningerne dette lovforslag som vi behandler her i dag er egentlig mest ment som et værn og en beskyttelse til dem hvor uheldet har været ude

de oplever de oplever at det

for givet og at det at man lige ordner en flytning eller går på netbank

derfor er det vigtigt at disse mennesker får mulighed for at få et nyt cpr nummer

og det kan det her tiltag godt være med til

genoprette menneskers tillid til systemet men i forbindelse

nogle kriterier for hvad der skal til for at få et nyt cpr nummer der mener dansk folkeparti måske ikke helt at man har ramt målet det kan godt være at

men man skal altså heller ikke stå i vejen for at give folk

vi vil derfor også gerne have undersøgt i den videre behandling

hvilke kriterier man måske kan

og derfor er vi også overvejende positive men som sagt vil vi gerne have at man i udvalgsarbejdet kigger lidt på de her problemer der kunne være det er vigtigt at vi giver borgeren den fornødne sikkerhed således at

muligt og måske også

få det her nye cpr nummer hvis altså man har været udsat for et tyveri af den her karakter det er noget som folk ikke kan leve med det er noget som vi herinde i folketinget skal være med til

overordnet positiv indstillet men som sagt er

alle måder utrolig krænkende det er lidt ligesom hvis man har haft indbrud i sit hus

på dine personlige ting ved identitetsmisbrug

der nogen der har været alt alt for tæt på dine helt personlige oplysninger for eksempel cpr nummer adgangskoder sundhedsoplysninger eller andre

data men ud over at det er krænkende

vil det også i mange tilfælde betyde at der begås kriminelle handlinger som for eksempel berigelseskriminalitet hacking databedrageri trusler eller chikane i dit navn hensigten med regeringens lovforslag er at det nu skal gøres muligt at få tildelt et nyt cpr nummer til den person som har været udsat for identitetsmisbrug

hvor tildeling vil kunne medvirke til at forhindre yderligere misbrug det er rigtig godt og det støtter vi naturligvis i radikale venstre endvidere indeholder lovforslaget også forslag om at ophæve den markering som efter borgerens ønske kan indsættes i

med forskerbeskyttelse i cpr var i nitten ni og halvfems fire og tyve personer i dag har vi nået et samlet antal på syvhundrede

og treoghalvfjerds personer

været nødvendigt at revurdere beskyttelsen regeringen ønsker som sagt at ophæve muligheden for markeringen af forskerbeskyttelse men til gengæld

har man som borger stadig væk mulighed for at sige nej til at deltage i en konkret forskerundersøgelse hvis man bliver kontaktet herom

afvejning af på den ene side hensynet

til borgeren og på den anden side hensynet til at det fortsat skal være muligt at gennemføre repræsentativ forskning så alt i alt synes radikale venstre at det er et udmærket lovforslag som vi støtter

ikke alle problemer med identitetstyveri men det giver et bidrag til at løse problemerne og det bidrag give

også et element i lovforslaget at alle mennesker skal kunne modtage en henvendelse fra et forskerhold der via cpr registeret leder efter folk som de kan

det er nogen menneskeret at være i fred for at der kommer et

åbne brevet eller tage telefonen eller deltage i det

at formålet med at lave henvendelsen er at gavne os alle og derfor er det til skade for forskernes muligheder for at operere i danmark at nu ottehundredetusind har meldt fra

men fordi der har stået en rubrik man kunne krydse af på et kommunalt flyttekort

nogen vil begræde at den beskyttelse mod at blive kontaktet af

vi støtter begge dele

kan være så indgribende at selv om et misbrug er ophørt og der egentlig er ro på

stadig væk er i risiko for at blive misbrugt eller at man har

virkelig virkelig dårligt med at andre har udgivet sig

og at vi derfor har en relativt bred forståelse af hvad det er for en skadevirkning der kan voldes ved

en en helt afgørende diskussion om om vi har lavet adgangen

at kunne følge med i hvordan den adgang så bliver brugt

som liberal alliances ordfører herre ole birk olesen også sagde så løser det her ikke alle problemer det at det i nogle tilfælde vil være en hjælp at få et nyt personnummer ændrer ikke på at det er vigtigt om man så må sige at passe på sit personnummer og sine grundoplysninger

man mere sikker end man ellers ville være det ændrer heller ikke på at virksomheder som

for eksempel har nethandel har et ansvar for

de faktisk kender identiteten på deres kunder og så de ikke

kommer til at sende varerne ét sted hen og fakturaen et

det her lovforslag men det er regeringens vurdering at det her vil være en konkret hjælp til mennesker som

havnet i en meget vanskelig situation derfor synes vi det er rigtigt og vigtigt at gøre det

bedre eller enklere end som herre ole birk olesen

med at åbne brevet man kan bare smide det ud man kan lade være med at svare på den mail man måtte få hvis man bliver udtrukket i forbindelse med et forskningsprojekt jeg har selv personligt for relativt nylig fået et brev om

familien ville deltage i noget forskning om tror jeg d vitamin det var relativt indgribende det

vi havde stunder til det valgte vi ikke at svare på

et brev og så tænker man kan man eller kan man ikke synes man at det er relevant

smide brevet i skraldespanden eller slette mailen for den sags skyld men i et land som danmark

se på andre felter at folk stiller op og siger det vil vi gerne fordi vi tror det hjælper andre hvis vi er til rådighed vi bliver klogere af at forskningen kan gennemføres

forskerbeskyttelsen nu er så udbredt

lige præcis det her jeg ser meget frem

til udvalgsbehandlingen og jeg håber også at kunne give

rigtige og balancerede svar på de spørgsmål som er

de spørgsmål som skal stilles til det her lovforslag og jeg håber dermed også at vi kan få en

afvejningen er selvfølgelig hvad det er for nogle omkostninger vi som kunder kommer til at bære

betaling når varen er afsendt er der meget stor sikkerhed for at den der bestiller varen

og på den måde kan man i hvert fald genkende nogle af de

netbutikker som sætter sikkerheden i højsædet

marinus i virkeligheden sagde det meget præcist

det vigtigt for vores systemer at man føler sig sikker og tryg

synes jeg også det er vigtigt at at vi har en funktion som nemid

en cpr angivelse når vi er i vores netbank når vi er i e boks eller når vi

starte det med for eksempel at bruge nemid når man etablerer selve kundeforholdet i stedet for bare

det jo ikke altid bare en løsning at få et nyt cpr nummer

hvis virksomheder stadig væk accepterer et

sikker i den forstand at man klart kan sige det er ikke mig

udestående og derfor kan man stadig væk være stillet i en vanskelig situation så jeg følger meget gerne op på det og vil også meget gerne give udvalget en status for hvor langt vi er kommet med de drøftelser vi har

to skibe der sejlede nord om sibirien det rejser spørgsmål om sikkerhed til søs for krydstogtskibe det rejser miljøspørgsmål og spørgsmål om eventuel olieudledning og udvinding af mineraler

det er jo ikke så mærkeligt at rigsrevisionen i sin analyse som man har følt sig kaldet til at foretage finder frem til at der er en mangelfuld overvågning når det gælder hele det grønlandske territorium det er en uoverkommelig opgave for danmark det kalder på internationalt samarbejde i imo og også i arktisk

spørge ministeren om hvordan det går med det kan det for eksempel fremskyndes ved et samarbejde med usa der muligvis allerede har foretaget den kortlægning

der var kø i arktisk råd for at komme med som som observatører og nu er både kina japan indien singapore korea og gud hjælpe mig også italien med som observatører i arktisk råd og eu er tæt på

være enighed mellem canada og eu om sæler

på plads men det skal jo ikke ændre ved at alle tre dele af rigsfællesskabet er enige om at eu så hurtigt som muligt bør kobles til det arktiske samarbejde det er lykkeligt at alle tre rigsdele er kommet med ved bordet og alle tre rigsdele er enige om at vi vil præge eus politik mest muligt når det gælder fiskeri energi mineraler

insisterer på at der bliver en tæt dialog med de arktiske befolkninger

jeg vil i forbifarten godt udtrykke min støtte til at udenrigsministeren ikke længere lytter til den radikale ordfører fru zenia stampes forslag om at rejse spørgsmålet om atomfri zone det er som udenrigsministeren har sagt næppe realistisk men det stod jo altså i regeringsprogrammet men der er jo så meget der stod i det regeringsprogram i dette tilfælde skal ministeren ikke have kritik for ikke at leve op til det det skal han i øvrigt heller ikke på en række andre punkter men så skulle man jo ikke have skrevet det

jeg glæder mig over at stoltenbergrapporten som

omhandler disse ting vedrørende arktis

men lige præcis når det gælder

vi jo bestemt ikke nået til vejs ende og det er jo de kapitler

har at gøre med sikkerhed beredskab

har den holdning

ikke er meget i stoltenbergrapporten som vi ikke bør tage alvorligt det er en meget erfaren mand der har skrevet den og når en tidligere udenrigsminister fra et så dedikeret nato land som norge kan gå ind

kan vi vist også men somme tider kan man jo gøre tingene på andre måder end dem der lige præcis er beskrevet i rapporten det skal vi jo

at der ikke er tale om bevogtning der er tale om overvågning altså surveillance og ikke policing nordefco samarbejdet er sat på skinner og det har været

sverige der vil spare på forsvaret har brug for at der kan spares uden at forsvaret svækkes og her er samarbejdet en af mulighederne og det var dejligt at få hele indkøbslisten fra forsvarsudvalget hvor man kan se hvad det er de nordiske lande nu forsøger at indkøbe i fællesskab og dermed sikre sig en rabat der er et vigtigt afsnit i rapporten side

primære fora for drøftelsen af arktis

jeg fortsætter citatet hensigten med nordefco engagementet i arktis er således ikke at duplikere indsatserne i disse fora men derimod at skabe nordisk merværdi på områder som de andre fora ikke dækker således drøfter nordefco løbende mulighederne for at bidrage i arktis på områder hvor de nordiske forsvarsressourcer eventuelt vil være relevante at bringe i anvendelse citat slut

musklerne på foruroligende

i det konservative og ansete tidsskrift economist for en en halv år siden om arktis hvor der var en beskrivelse af alle de store problemer vi står over for og alle de konfliktmuligheder der kan opstå men så sluttede det med

skulle det hele nok gå alt sammen thanks to the relaxed scandinavians stod der det synes jeg er den største kompliment det nordiske samarbejde om arktis kan få og derfor

i venstre meget varme tilhængere af at det samarbejde udbygges så stærkt som muligt for at skabe den nordiske merværdi

også af mange lande lige fra de allernordligste landområder i europa store dele af det nordlige canada hele den amerikanske delstat alaska og ikke mindst den nordlige del af rusland er også en del af arktis og ikke at forglemme færøerne island og grønland

bedst tjent med at man kan samarbejde lad mig komme med nogle eksempler som også redegørelsen her tager fat i grundet klimaforandringerne åbner nye muligheder sig men her følger også nye udfordringer med det danske forsvar har i dag allerede ansvaret for mange opgaver vedrørende arktis

og varetage eftersøgnings og redningsberedskabet her har klimaforandringerne og afsmeltningen af havisen fået stor betydning for nu åbnes der jo som

bertel haarder nævnte op for nye sejlruter det har medført en stigende interesse inden for turismen hvor især krydstogtskibe er blevet meget populære i to tusind og fire

passagerer og i to tusind og ti var tallet steget til over tredivetusind passagerer jeg kan kun

hvilket man også godt kan forstå jeg har selv været på grønland

hvor jeg blev dybt betaget af de flotte og unikke omgivelser og det er jo ikke uden fare

hvor ulykker kan opstå i antarktis hvor forholdene mere eller mindre er de samme som i arktis blot med omvendte årstider naturligvis er der allerede sket flere hændelser senest kunne fire og halvfjerds strandede skibspassagerer holde nytår ude på den antarktiske is passagererne på et russisk skib var nemlig fastfrosset i flere meter tyk is på den lokation de samme udfordringer vil ramme arktis og efterspørgslen på råstoffer olie og andre naturressourcer samt de nye muligheder for søtransport af varer mellem europa og asien vil kunne bidrage med stigende skibstrafik i de arktiske farvande med kongeriget danmarks strategi for arktis to tusind og elleve til tyve

til at sikre høje og ensartede sikkerhedsstandarder tilbage i maj fik vi her i folketinget vedtaget en ændring af søloven for at styrke sejladssikkerheden i grønlandsk farvand men vi kan ikke stå alene og derfor har danmark sammen med færøerne og grønland en stor opgave i at præge forhandlingerne i imo for at sikre at der kommer obligatoriske sikkerhedsstandarder for al sejlads i arktis samtidig skal vi huske på at de danske opgaver i arktis skal løses under helt andre forhold end vi har herhjemme

olie og kemikalieudslip og her er det rigtig vigtigt at miljøbeskyttelsen prioriteres højt miljøet i arktis er sårbart og som sagt hjem for fire millioner mennesker og et meget rigt dyreliv derfor er det afgørende at udviklingen af arktis

at både mennesker og dyr kan fortsætte med at bo i arktis arktis bliver prioriteret højt af det nordiske samarbejde og der er stadig brug for at diskutere hvordan de nordiske lande bidrager bedst muligt til en bæredygtig udvikling i arktis samt hvordan de nordiske lande

beskrives på glimrende vis i redegørelsen og det er positivt for mig som ordfører at kunne konkludere at dansk folkeparti i vid udstrækning bakker op om disse prioriteter jeg vil her blot fremhæve et par af de væsentligste jeg synes det er værd at fremhæve at den danske regering lægger vægt på et tæt samarbejde og en dialog med rigsfællesskabets forskellige dele sådan at kongeriget danmark taler med en fælles stemme i internationale fora

her nævne at det stadig ikke står lysende klart for mig hvorfor et land som kina er blevet tildelt observatørrolle i arktisk råd og en ordfører før mig var inde på hvorfor italien havde den rolle det kan man så spekulere over som medlem af nordisk råd er det også glædeligt at nordisk ministerråd i disse år ligeledes fokuserer på befolkningerne i arktis i de store forkromede drøftelser om geopolitik og mulighederne for økonomiske eventyr i arktis er det vigtigt ikke at glemme de cirka fire millioner mennesker som faktisk bor der og derfor er det selvfølgelig også vigtigt med fokus på at sikre en bæredygtig udvikling og forbedre levevilkårene for befolkningerne i de nordlige områder det er en helt naturlig udvikling at arktis også kommer til at spille en større rolle i det nordiske samarbejde sådan som nordisk råd og nordisk ministerråd også lægger op til

det canadiske formandskabsprogram

også kort i redegørelsen og også her må man sige at der overordnet set er tale om ganske oplagte og fornuftige prioriteringer såsom forbedring af skibssikkerhed og forebyggelse og bekæmpelse af oliespild som vi sikkert alle kan være enige om er både gode men også nødvendige initiativer at tage

det er ligeledes glædeligt at konkludere at der i redegørelsen om østersørådssamarbejdet

fokuseres på beskyttelse af havmiljøet som jo har en afgørende betydning for danmark

at der jo ligger nogle lande langs østersøen som måske har en mindre tradition for at beskytte miljøet ja så er det godt at vi har et forum som østersørådssamarbejdet hvor sådanne problemstillinger kan tages op men som afslutning på min tale

vil jeg blot endnu en gang takke ministeren for

fra udvikling af specifik kapacitet og samarbejde inden for beredskab arktisk miljø og natursamarbejde miljøovervågning sundhed politi forskning hydrologiske målinger sikring af de nødvendige søkort udvikling af fælles standarder fra alt fra skibe til miljøforhold det er nødvendige prioriteter i et arktisk område der er i hastig udvikling klimaforandringerne vil få dramatiske konsekvenser for arktis og for grønland og derfor er det afgørende at vi står stærkt og samlet i de internationale klimaforhandlinger danmark kan styrke grønlands stemme og omvendt grønland og den store betydning udviklingen i grønland har for konsekvenserne af klimaforandringerne og den store betydning som klimaforandringerne har for grønland vil styrke vores legitimitet og vores gennemslagskraft i

ved at udbygge samarbejdet mellem færøerne grønland danmark og eu og ved at styrke forskningen og overvågningen når det gælder klimaforandringerne i grønland og det arktiske område

redegørelse gode og nye initiativer redegørelsen om østersøsamarbejdet viser måske hvis man skal sige det som det er et lidt mindre aktivitetsniveau i to tusind og tretten

i en region der jo stadig præges af både spændinger og fælles udfordringer det er vigtigt ikke mindst

østersøen hvor danmark jo leder arbejdet i helsingforskommissionen den strategiske

for menneskehandel kriminelle aktiviteter i regionen vigtige grænseoverskridende problemer

de to redegørelser viser at danmark er en aktiv og engageret partner i både arktis og østersøen det skal regeringen og udenrigsministeren roses for men det skal vi jo ikke mindst også rose de mange embedsmænd for i udenrigsministeriet og de andre ministerier der dygtigt taler danmarks sag

fremmer det regionale samarbejde i to for danmark helt centrale

og det arktiske samarbejde er karakteriseret ved

en række andre internationale samarbejdsfora som som også spiller med

miljøsamarbejde spiller sammen med

en lang række andre samarbejdsmodeller herunder også nogle af

for eksempel det nordiske samarbejde så

jeg også synes fremgår af redegørelserne at vi skal undgå de risici der er for dobbeltarbejde de risici som der altid vil være

i nogle af de her organisationer i den udstrækning de beskæftiger sig med det samme så derfor kan man sige at den sætning der står et eller andet sted og som jeg også hørte herre bertel haarder nævnte

en afgørende del af danmarks indsats i de

et råd og og et område hvor

man kan blive noget træt af er

jul ikke kunne blive enige om

særlig restriktive regler

det har usa og canada i fællesskab

der var jo håb om at det kunne lade sig gøre på helcom mødet men men det sagde russerne så nej til det betyder jo ikke at vi ikke skal fortsætte

men men det betyder at vi har nogle nogle særlige udfordringer

jeg vil sige at det vigtige for mig fortsat

på miljøområdet der er de projekter der hedder lighthouse projekterne som er rimelig gode og som

nogle gode projekter på energisiden og så er der

civil sikkerhed og spørgsmålet om at begrænse

menneskesmugling og illegal indvandring og sådan noget

østersøens miljø har det faktisk skidt

at få noget medløb

er blevet kraftigt styrket kan man sige

det at man tog beslutningen

at være glad for at

jo først og fremmest samhandelen mellem kina og europa

økonomiske boost på grund af det

objektive interesser og der er det meget

end at have dem stående sure

eu med det er lidt absurd at vi har kina med som observatør men ikke

og en politik som eu har ført over for grønlands sælfangst

derfor tror jeg godt det kunne hjælpe at vi prøvede at rejse det igen i eu det kunne godt være

en murbrækker måske også for at være med til at løse

så vil jeg nævne indsatsen på det sidste

det er jo en start men det er kun en start det er noget der må arbejdes meget mere med andre har nævnt søkort som noget helt afgørende og det er helt afgørende

om det med militær kapacitet i området

alle elementer i stoltenbergrapporten og

og jeg mener det er helt afgørende at vi får en model op at stå som vi allerede har men at vi altså også er stolte af den en model hvor

ja vi kommer til at bruge militærskibe ja vi kommer til også at bruge militæret også til en række miljøformål og så videre men vi insisterer på at det her er civilt vi insisterer på at det her er civilt

vi ikke får et incitament for andre lande også dem der er interesserede til at opføre sig på en anden måde

verdens miljøproblemer i høj grad kan aflæses jo længere vi kommer op mod nordpolen sod fra vores kraftværker i europa

mere udsat for en forurening som er lavet i de store industrialiserede bælter på kloden og det vil sige at vi har en særlig interesse

i globale miljøforhandlinger det har vi været og en række af de ting der også er foregået i

arktisk råd har handlet om at skabe dokumentationen på det her område

som jo så også er med til at sørge for at der kan laves nogle internationale aftaler jeg mener at det her område er et af de vigtigste også udenrigspolitisk områder for danmark det var også mit syn da vi havde den sikkerhedspolitiske

det er vigtigt at vi styrker de oprindelige folks rettigheder og derfor bør regeringen kæmpe for at vi i nordisk råd udtaler vores klare støtte til fns erklæring om oprindelige folks rettigheder en af de vigtige rettigheder er retten til at blive hørt og taget med på råd

og de sårbare samfund

i alle dele af det arktiske samarbejde således at

fra færøerne og grønland er med ved bordet og inddraget fuldt ud det har vi diskuteret før men vi er jo nødt til at understrege det igen det er også vigtigt at vi styrker samarbejdet inden for norden i forhold til arktis jævnfør

samarbejdsprogram de nordiske lande har mange fælles interesser især i forhold til at sikre

venstres ordfører at det søreme var godt at vi fik en liste over hvor vi kunne handle fælles isenkram ind til forsvaret

så nu hellere en fælles plan for nedrustning

bruge pengene til noget andet og noget bedre for eksempel overvågning og den slags

der er allerede tegn på begyndende militær oprustning i det arktiske område

nævnte det forleden under den sikkerhedspolitiske debat og vil gerne nævne det igen vi er meget kede af og kritiske over for at udenrigsministeren ser ud til at have opgivet kampen for arktis som atomvåbenfri zone

er på det område tilhænger af ikke at bryde løfter jeg kan bestemt anbefale regeringen at følge regeringsgrundlaget

afstemning om den slags man skal aldrig lade være med at have visioner

nogle i en kortere periode ikke lige er med det er jo altid vigtigt at nogle går foran at nogle

i de vigtige visioner om at fjerne atomvåben især i en afgørende periode hvor man skal tilrettelægge hvordan trafikken og

danmark skal

mere for at beskytte miljøet i arktis der er en stor trussel i form af øget turisme med krydstogtskibe

for forlis hvor tusinder af mennesker ikke kan reddes vi mener ikke at beredskabet er tilstrækkeligt selv med de nye forbedringer det har rigsrevisionen også

været stærkt kritiske over for vores forslag er at vi tredobler beredskabet over en seks årig periode frem til to tusind og tyve gerne finansieret af penge fra planerne om indkøbet af de nye og ganske overflødige kampfly

og det beredskab som kan bekæmpe en sådan katastrofe derfor bør der ikke bores efter olie i isfyldte farvande før dette beredskab er på plads så lidt om

vi bør styrke samarbejdet i norden og med østersølandene for at bekæmpe menneskehandel og social dumping det undrer os at samarbejdet om menneskehandel ikke fortsætter efter to tusind og fjorten og at indsatsen mod social dumping stadig væk har

for lav prioritet det er vigtigt at styrke samarbejdet til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

er sjældent oppe på de mange konferencer der er listet op i redegørelsen der er mere snak om forsyningssikkerhed og den slags ting og det er også vigtigt men hvis vi skal se lidt længere ud i fremtiden er det

banen i også de samarbejder vi har

firserne arbejdede vi for dannelsen af østersøen som atomvåbenfri zone for

til en revitalisering

en fælles indsats for at fjerne flere våben i det her område det burde have været en selvfølge i

ni og firs da muren faldt det blev det ikke men det er stadig væk en god idé og jeg er varm tilhænger af aksel larsens

en gammel valgkamp dengang jeg var meget ung den hed afrust vort land

arktis på trods af afstanden og størrelsen er at betragte som vores nærområde når der skal prioriteres sikkerhedsmæssigt miljømæssigt

til beredskab vi er glade for at især forsvarsforliget og de materielanskaffelser som følger heraf giver mulighed for opprioritering over en bred

det vil være umuligt at løse problemerne deroppe uden uden en vis mængde isenkram det siger sig selv redegørelserne tegner også et billede af at der er rigtig mange

området og at der forestår helt afgørende koordinerings og samarbejdsudfordringer hvis man overhovedet skal kunne gøre en forskel på så store afstande

både samarbejdet mellem landene og mellem de mange myndigheder internt vi læser redegørelserne på den måde at det kerer man sig rigtig meget om

vi er for eksempel meget tilfredse med at forsvaret kan gå ind i de mange civile opgaver på tværs af grænserne og at man forbereder sig godt på de konflikter som uvægerligt vil dukke

kan kommercialiseres i større målestok selv om det er rasende dyrt at operere i dette område med meget beskeden infrastruktur tyder alt på at det på et tidspunkt vil blive forretningsmæssigt interessant indtil nu ser det jo ud til at de mange interesser ikke har ført til at man er uenige om spillereglerne der skal følges når når de her konflikter skal løses og det er jo i hvert fald en god begyndelse vi er også tilfredse med den

som altid skal foretages i forhold til økonomiske interesser og et skrigende behov for udvikling samtidig med hensynet til bæredygtighed selv om begrebet

vi normalt diskuterer det på vores breddegrader ti meterrandzoner fylder ikke meget på grønland kan man sige og spørgsmålet om hvor overliggeren skal ligge synes jeg først og fremmest må være op til den oprindelige befolkning

må vi for eksempel gerne dæmpe vores lyst til at belære om hvad der er korrekt og moralsk korrekt i de enkelte afvejninger også når det gælder om

åbne minerne med disse ord til vil jeg gerne

og dette med en ordentlig bemærkning om at det anses for rigtig vigtigt

i området er i stand til at koordinere indsatsen så det bliver økonomisk

vi tager en samlet debat danmark ligger nu engang på de bredde og længdegrader vi gør og da begge redegørelser omhandler vores nærområder og nærmeste naboer er det naturligt at tage et fælles udgangspunkt det arktiske samarbejde hviler jo primært på samarbejdet omkring arktisk råd og ikke mindst de aftaler vi indgår med de øvrige medlemmer ved ministerrådsmødet i kiruna blev der bygget videre på den bindende sar aftale der jo blev indgået i to tusind og elleve

blev der opnået enighed om bekæmpelse af sodpartikler samt forbedring af sikkerheden for skibstrafikken i de polare områder vi vil her gerne fra konservativ side fremhæve de udfordringer skibstrafikken står over for når de tilgængelige geodata fortsat er mangelfulde og vi må erkende at det arktiske område har en sådan fysisk udstrækning at det er umuligt at have samme beredskab her som vi kender det fra vores egne småhave der skal med andre ord en mere effektiv regulering til og her har imo altså den internationale maritime organisation meget langstrakte forhandlinger om en polarkode

man ikke bare afventede nye regler i to tusind og sytten

allerede nu inden for rigsfællesskabet diskuterede om ikke det skal være et krav at man skal sejle tvillingesejlads altså to skibe ved siden af hinanden inden for kongerigets territorium vi kan med andre ord selv lave bindende regler der i sidste ende kan redde menneskeliv for hvis et krydstogtskib

i det kolde farvand der er omkring grønland så dør der rigtig mange mennesker uanset om samtlige fartøjer der var i det danske søværn var

man ikke kunne redde alle mennesker den eneste måde man kan redde menneskeliv på

mener vi altså at vi skal presse på for det vi bakker varmt op om den ensidige og stærke tilgang der er til arktis og hvor udgangspunktet er de fire millioner mennesker der lever der det er ikke som antarktis der jo primært betragtes som et biologisk laboratorium og hvor der kun bor dyr og fisk

af kongeriget har en fælles tilgang og koordinerer vores indspil til gavn for den arktiske befolkning vi er glade for at det er lykkedes meget langt hen ad vejen at få løst observatørproblematikken og håber at man med tiden også kan få held til i regi af arctic

at det er nødvendigt at usa ratificerer

stort problem at usa ikke har gjort det endnu derudover spiller en aktiv indsats over for miljø og natur en åbenlyst vigtig rolle herunder ikke mindst at sikre en stærk havmiljølovgivning vores samarbejde i østersøregionen spiller også en meget væsentlig rolle for de nordiske lande har ikke mindst de baltiske lande spillet en vigtig rolle igennem århundreder og vores historiske bånd er særdeles stærke ikke alene var det i estland sagnet siger at dannebrog faldt ned og blev vores flag vi har i de nordiske lande været blandt de første lande og med den stærkeste stemme været med til at sikre balterne deres frihed og uafhængighed heldigvis er hele østersøregionen kendetegnet ved at ikke blot gamle venner men også tidligere fjender har lagt fjendskabet på hylden og i stedet fokuserer på at skabe fremskridt og starte samarbejde hvor det er en gensidig fordel hovedformålet med samarbejdet er

udvikling i østersøregionen og at bidrage til en positiv økonomisk udvikling formandskabet

går på skift årligt mellem medlemslandene

økonomisk udvikling energi uddannelse og kultur samt civil sikkerhed jeg synes det er vigtigt at fremhæve fra formandskabsperioden at man har arbejdet på miljøområdet blandt andet med fokus på en bæredygtig udvikling og beskyttelse af havmiljøet i østersøen ligeledes har samarbejdet på energiområdet fået fremdrift ligesom samarbejdet vedrørende uddannelse og kultur

blandt andet er alle lande med til at finansiere det det der

så vi bliver endnu bedre

fremhæve det arbejde der foregår i østersørådet med civil sikkerhed ikke mindst bekæmpelse af menneskehandel og bedre beskyttelse af udsatte børn der er med andre ord en bred vifte af samarbejde som danmark deltager i og det er et vidnesbyrd om at det gør en forskel at samarbejde

det synes jeg man skal afholde sig fra i

man skal vise lidt mere respekt for den måde den arktiske befolkning har overlevet på i århundreder og derfor støtter vi helt og fuldt

behov for samarbejde i arktis det handlede om samarbejde på search and

omkring arktis konferencens fokus havde i år i forhold til de foregående år fået en tiltrængt humanistisk drejning da også sundhed miljø og samfund var på programmet

forureningen fra nær og fjern har nemlig en tendens til at ende i arktisk fauna og dermed blive en del af de fødevarer der naturligt indgår

arktiske folks hverdag det var rart at se at

grønland kunne bidrage med vigtig viden på dette område ligesom det er af stor betydning at arktisk råds arbejdsgrupper fortsat arbejder intenst med dette og

er en del af udfordringerne i arktis ikke kun fysisk sundhed men også mental sundhed som det blev påpeget på konferencen i tromsø

for mange selvmord i vores arktiske samfund grønland er desværre ikke en undtagelse her

opgave i fortsat at sikre en robust og stabil forskning på området ligesom det er vigtigt at sociale og sundhedsmæssige emner ikke bliver presset ud

som i disse år ellers tenderer til at handle mere om hardcore

og sikkerhedspolitiske emner vi har med mennesker at gøre

at netop den store konference i tromsø formåede at sætte mennesket i centrum i en tid hvor olie gas og fisk ellers ofte præger dagsordenen miljø sundhed kultur og samfund hænger sammen og vi skal sikre at det arktiske politiske miljø og forskningsmiljø fortsat har et stærkt fokus på dette

og det skal det blive ved med at være

etableret sekretariatet skal bidrage til at styrke rådets arbejde jeg er helt enig i udenrigsministerens betragtninger i

til at forsøge at få en repræsentant for rigsfællesskabet til sekretariatet i tromsø det vil i den grad styrke vores deltagelse i arktisk råds daglige arbejde jeg vil sige meget

som jeg også meldte ud i sidste uge at beslutningen om hvem der får dette hverv og hvad hvervets mandat skal være skal besluttes sammen med grønland og ikke af danmark alene

om dette er i gang eller sættes i gang snarest regeringen har mange gange udtalt at grønland færøerne og danmark skal deltage i arktisk råd på lige fod det må også gælde rigsfællesskabets fælles engagement i for eksempel rådets permanente sekretariat

grønlands deltagelse i arktisk råd formanden for naalakkersuisut valgte at boykotte ministermødet i kiruna sidste år og indledte dermed en trist historie om en ringe dømmekraft i forhold til internationalt samarbejde selvfølgelig skulle formanden for naalakkersuisut have været til stede og talt grønlands sag selvfølgelig skulle det svenske formandskabs opstramninger i

strategi resultatet af boykotten taler sådan set også for sig selv for der kom ikke de store ændringer ud af boykotten tværtimod meldtes det fra senior arctic official

i forhold til repræsentationen ved de vigtige forhandlingsmøder procedurerne er

nu skrevet ned og meldt ud til deltagerstaterne og det er ganske som det var før op til rigsfællesskabet selv at sammensætte delegationerne til disse møder internt i rigsfællesskabet er der så udarbejdet en ny aftale om at grønland tager sig af arktisk råd sager som omhandler hjemtagne sagsområder mens danmark tager sig af sager som omhandler ikkehjemtagne områder hvad gør man så hvis det tilfældigvis er grønlandske embedsmænd som er bedst klædt på til at varetage en sag som danmark skal tage sig af eller omvendt er det ikke en

blevet mere og mere højniveaupolitiske er rykket mod syd kunsten er at sikre at det fortsat er de arktiske folk selv som tager beslutningerne og jeg vil fortsat sige klart at arktisk råd er nødt til at forholde sig

rigsfællesskabet bør være den modige part det sætter spørgsmålet om repræsentation på dagsordenen over for hele rådet på den måde kan vi måske få rettet op naalakkersuisuts noget uprofessionelle håndtering af problematikken i udenrigsministerens redegørelse om arktisk samarbejde nævnes den internationale hvalfangstkommission ikke med et ord ok hvalfangst er måske ikke et specifikt arktisk emne og så alligevel for det er

og et meget vigtigt emne for grønland den nuværende konflikt mellem grønland og danmark har også afsløret en vis professionalisme i vores interne struktur i rigsfællesskabet da udenrigsministeren meldte ud i juni to tusind og tretten at danmark

den internationale hvalfangstkommission hvis der ikke var fundet en løsning ved årets udgang blev dette meldt ud til folketinget og til pressen uden at grønland formelt var blevet informeret eller konsulteret det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende jeg vil ikke spekulere for meget i om dette var en bevidst strategi fra danmarks side men blot konstatere nu at jeg er glad for at man har valgt forhandlingens vej parterne er dog endnu ikke kommet tættere på hinanden i det egentlige stridspunkt om hvorvidt

konventionen er brudt eller ej i den forbindelse vil jeg sige at vi fra inuit ataqatigiits side fortsat er enige med naalakkersuisut i vurderingen af at grønland ikke har brudt konventionen vi kan ikke se at

til fulde tager højde for oprindelige folks rettigheder eller for at der i kommissionen ikke blev fastsat nogen kvote som dermed efterlod grønland uden noget andet valg end som en nødværgeforanstaltning at fastsætte sin kvote unilateralt

at et flertal i det internationale samfund tildeler hvalkvoter til folk på baggrund af at være oprindelige folk men samtidig ikke anerkender oprindelige folks rettigheder eller videnskabelige data og principper om bæredygtighed for den sags skyld

i henhold til hvalfangstkommissionens egen videnskabelige komités anbefalinger og fortsat vil

en lignende mangel på pragmatisme har vi set i eu som for nogle år siden vedtog en forordning som forbyder import af sælprodukter forordningen i sig selv er noget juks jeg vil stærkt opfordre udenrigsministeren til at arbejde på at baggrundsinformationerne om forordningen revideres så fremtidige beslutninger og implementeringen af forordningen sker på et sagligt grundlag hvilket man desværre ikke kan sige at selve forordningen blev udarbejdet på vi skal også fortsat have et fast fokus på implementeringen af den såkaldte inuitundtagelse som nu igen er kommet i fokus på grund af

wtos kendelse i sagen også her

og særlig op til det kommende europaparlamentsvalg bør alle kommende danske europaparlamentarikere være så at sige godt klædt på til denne kamp jeg er glad for at denne sag er en af de sager grønland og danmark kan stå sammen om

den øgede forståelse jeg møder her blandt kolleger på christiansborg for det paradoksale i sælproduktforbuddet mange har tendens til at plædere for bæredygtig udvikling og pragmatisme men åbenbart ikke når det gælder sæler og hvaler jeg kan se at der er ved at

ske en ændring i dette og det er jeg rigtig rigtig glad for jeg kan ikke andet end at kalde

sæler og hvaler er en ressource som alle andre ressourcer og selvfølgelig skal brugen af disse ressourcer

inatsisartut vedtog vi i efteråret en beslutning om at muligheden for lokal grønlandsk deltagelse i beredskabsopgaver til lands og til vands skal undersøges det er utrolig positivt at et sådant arbejde nu sættes i gang

ikke kan hjemtages der er gode kræfter i grønland som ønsker at tage del i dette samarbejde er fortsat nøgleordet i forhold til beredskab og search and rescue og det er positivt at det danske

sammen med grønlands politi og andre i den grad er involveret i de internationale øvelser der har fundet sted nu to år i træk i grønlandske

de arktiske forskningsmiljøer en rigtig god ting ville være at styrke det arktiske universitetssamarbejde yderligere university

gør et stort stykke arbejde på det område og rigsfællesskabet bør fortsat støtte uarctic også efter to tusind og femten hvor den nuværende bevilling slutter

lige nu er der selvfølgelig grønlandsudvalget og færøudvalget mens der både på det udenrigs

det nordiske område selvfølgelig også er fokus på arktiske emner alle disse udvalg har dog et meget bredt fokus derfor mener jeg der er en tendens til at de arktiske emner flyder lidt ud og fylder her

vi bør som opfølgning på rigsfællesskabs arktiske strategi stille os mere konkrete mål ligesom vi løbende bør revidere strategien meget er sket siden den blev udarbejdet i to tusind og elleve folketinget besidder i dag formandskabet i den stående komité af arktiske parlamentarikere komiteen består af medlemmer fra alle otte arktiske staters parlamenter samt europa parlamentet det er mig selv der er folketingets repræsentant i komiteen og jeg vil hermed opfordre kollegaerne her på christiansborg til en løbende dialog om arktis og folketingets arbejde i komiteen

afholdes komiteens første møde i februar måned i ottawa årets andet møde andet møde bliver her i københavn i juni mens vi til september måned måned afholder konferencen for arktiske parlamentarikere i

disse konferencer som holdes hvert andet år at komiteens anbefalinger til de arktiske stater vedtages der ligger et stort og grundigt stykke arbejde i at udarbejde anbefalingerne og jeg ser meget gerne at flere folketingsmedlemmer engagerer sig i komitémøderne og i konferencerne inuit ataqatigiit mener at arktis skal være atomvåbenfri zone for os er det en selvfølge at have denne politik der er ingen af

som bor i arktis som er interesseret i de risici der følger med en øget militarisering eller i at have atomvåben i vores baghave vi er derfor skuffede over at udenrigsministeren i sidste uge meldte ud at han ikke støtter en sådan politik særlig set i lyset af at der i regeringsgrundlaget klart og tydeligt

regeringen vil i dialog med danmarks partnere ligeledes forfølge forslaget om at gøre arktis til en atomvåbenfri zone lad os arbejde videre med dette mål også selv om det måske ikke er realistisk i nær fremtid at få de andre store arktiske stater med på ideen for inuit ataqatigiit er det principielt ideologisk og moralsk det samme er

uran inuit ataqatigiit er fortsat nejsigere til

vi vil fortsat kræve en folkeafstemning om emnet også efter et valg i grønland og vi er helt klart af den opfattelse at suverænitetsspillet der nu udspiller sig mellem grønland og danmark ikke må komme til at dække over den helt nødvendige debat vi fortsat skal have i grønland om eventuel uranudvinding og dets konsekvenser det skal både være en miljømæssig og etisk debat formanden for naalakkersuisut har under en konference i island bebudet at hun mener at atomkraft kan bidrage til udnyttelsen af bæredygtig energi det kan jeg ikke være mere uenig i atomkraft er langt fra bæredygtigt ingen har løst affaldsproblemet hverken i forhold til selve udvindingen af radioaktive mineraler

til driften af atomkraftværker det her handler om hvilken miljømæssig gæld

det gælder globalt og det gælder lokalt det globale fokus på arktis har gjort vores snedækkede hjemegn til det nye sort hvis vi gør tingene rigtigt og fornuftigt ser vores fremtid dog ikke sort ud udfordringerne ligger foran

selv som kan bestemme hvilke veje vi vælger at gå én ting er dog sikkert vi skal

skabe stabile rammer og være på forkant med udviklingen både grønland og danmark må kende hvert sit ansvar

andre overhale os indenom jeg ser frem til en fortsat debat om arktis her i folketinget

alle tænkelige områder og mellem rigtig mange danske og grønlandske institutioner jeg bemærker især hvordan man

muligheder der findes på internettet i brug i meget stort omfang det er godt

jeg bemærker ligeledes at man via samarbejdet har opgraderet indsatsen

i den sammenhæng noterer jeg mig særlig oplysningen

med usa om det det gør jeg fordi samarbejdet om søopmåling var et af de emner jeg bad statsministeren drøfte med præsident obama under hendes besøg hos ham det har åbenbart båret frugt men når det er sagt

at redegørelsen ellers i alt for lille udstrækning beskæftiger sig med samarbejdet med usa

et projekt om samarbejde

samt at politimesteren i grønland en gang imellem rejser til thule air base

folketinget kunne bruge en langt bedre og dybere orientering om alt hvad der foregår mellem danmark og usa

til grønland så udviklingen deroppe ikke pludselig kommer bag på os sådan som det

blev efter sidste aftale om missilskjoldet opgraderet

hundrede million dollar en klar del af aftalen var at grønland

i denne joint committee til gengæld skulle få en række fordele ud af samarbejdet med usa dem har vi ikke hørt meget om hverken i denne eller

foregående redegørelser er

for grønland i denne aftale alligevel nu står usa med en helt ny missilskjoldsstrategi som næppe kan undgå

af thulebasen heller ikke det

eller skal vi fortsat leve med at thulebasens udvikling skal foregå i det skjulte både for os i grønland og for folketingets medlemmer

sådan som det åbenbart

som vi først nu er ved at opdage følgerne af den lukkethed der har præget alt hvad danmark har ladet usa gøre i grønland må høre op vi kan ikke blive ved med at acceptere at modtage intetsigende svar når vi spørger om usas tidligere aktiviteter i vores land og vi kan ikke blive ved med at acceptere at der foregår en proces med henblik på yderligere

af thulebasens rolle og dermed en klar modernisering af usas militærstrategiske aktivitet i grønland uden at det overhovedet nævnes af danmark i en redegørelse om danmarks arktiske politik det andet

grønlandske beredskab jeg forstod dengang at hun havde fået en positiv respons siden har jeg ikke hørt mere om denne sag det er ellers klart for alle at beredskabet i det arktiske område nu er af afgørende betydning på grund af klimaændringerne og isen der smelter det er godt at se at specielt forsvarsministeriet er

dette for øje men vi kan gøre mere særlig hvis usa hjælper til som tak for alle

for en langt mere aktiv dansk politik specielt i eu for at sikre at vores traditionelle erhverv fremover får en helt anderledes anerkendelse end de får fra

i dag det er jo godt at eu så gerne vil deltage i arbejdet under arktisk råd

men hvis vi skal tro at det skyldes andet end eus håb om at få del i de fremtidige råstoffer fra vores del af verden må eu ændre holdning til vores nuværende erhverv eus forbud mod handel med sælskind må må væk og eus negative linje

den danske arktiske politik danmark og resten af eu forhandler i øjeblikket med usa om en frihandelsaftale det bør være

krav i forhandlingerne at usa ophæver forskelsbehandlingen af inuitter med hensyn til handel med sælskind og benprodukter usa har nemlig deres egen undtagelse for alaskanske inuitter der på det kraftigste diskriminerer produkter

en amerikansk turist kan således ikke købe produkter i grønland og tage dem med hjem til trods for at det er den samme type fangst der anvendes jeg vil gerne kvittere for en række positive tiltag som fremgår af redegørelsen det gælder indsatsen

nordiske midler til det arktiske område en aktiv indsats

for kampen mod mod kviksølvforurening

nyt circumpolar business forum og ikke mindst sikringen af et rigtigt sekretariat til

så dette kan fortsætte med at vokse som det vigtigste internationale organ til samarbejde om arktis i den sammenhæng er det meget positivt at det er lykkedes regeringen og naalakkasuisut at finde en

ordning omkring arktisk råd

med denne redegørelse har vi fået en fin forståelse af hvad der allerede sker fra den danske regerings side

bruge mere af

nogle danske fremtidsvisioner

rolle i den arktiske udvikling lad mig derfor slutte med at citere den sætning i regeringens redegørelse som jeg finder er den mest præcise for de kommende års indsats det internationale samfund har i arktis en historisk mulighed for at støtte de arktiske folks udvikling så den sker på deres præmisser og på en bæredygtig måde hvis dette er regeringens fortsatte

fremtiden for den fælles indsats

grønland lovende ud

var der en forsker fra dansk institut for internationale studier som sagde at den største trussel mod danmark i øjeblikket er en opløsning af rigsfællesskabet bemærkningen er naturligvis affødt af aleqa hammonds gentagne udtalelser om at et selvstændigt grønland er hendes erklærede mål

de store partier i grønland siumut og ia

kan det jo ikke ses som noget helt urealistisk fremtidsscenarie selv om det kan synes lidt fjernt lige nu det store spørgsmål internationalt set er naturligvis hvem der kommer ind den dag danmark måtte gå ud men det er en anden diskussion da jeg bad forskeren om at

uddybe hvori truslen mod danmark lå i dette scenarie kiggede han både frem og tilbage først henviste han til den store strategiske betydning som grønland og færøerne gav danmark under den kolde krig en betydning der gjorde danmark til en vigtig og stor spiller internationalt i flere årtier siden kiggede han fremad og

til den helt afgørende geopolitiske betydning som først og fremmest grønland men også færøerne vil have for danmark i forbindelse med udviklingen i arktis uden grønland og færøerne vil der bare ikke være så mange som gider at snakke med os afsluttede

det vil

men når det gælder den strategiske

er det først og fremmest grønland der gør kongeriget danmark til en spiller siden kommer færøerne og det er sådan set det men samtidig ligger suveræniteten over både grønland og færøerne her i københavn langt fra arktis hvis denne konstruktion i rigsfællesskabet skal holde og den omtalte forskers trussel ikke forstærkes væsentligt så må danmark præcis som når det gælder hvalfangst tage hensyn til at det

altså først og fremmest er de nordatlantiske samfund man repræsenterer udenrigsministeriet

påpeger også i redegørelsen betydningen af at danmark taler med én stemme det kan blive svært når der er tre tunger men hvis man i udenrigsministeriet hele tiden holder sig for øje hvem det er man politisk er forpligtet til at repræsentere nemlig dem der gør danmark til en arktisk stat så tror jeg godt det kan lade sig gøre jeg synes at man

hele kan se denne forståelse i redegørelsen der siges for eksempel i redegørelsen at den danske regering lægger vægt på at alle spørgsmål vedrørende arktis gøres til genstand for en grundig drøftelse mellem rigsdelene og at kongeriget således fremstår velkoordineret og taler med en fælles stemme såvel bilateralt som i internationale fora som for eksempel arktisk råd i den forbindelse har man fra kongerigets side

arbejdet for en fyldestgørende repræsentation af alle tre rigsdele i arktisk råd og efter drøftelse med det canadiske formandskab for arktisk råd lykkedes det i august to tusind

at nå frem til en løsning på dette spørgsmål at dette er den grundlæggende ånd i dette arbejde er helt helt afgørende

for nogle minutter siden

et internationalt møde i grønland

kommet til grønland og tog imod den danske

han gav et fast håndtryk og med et skævt smil sagde colin powell til herre per stig møller wellcome to the fifty

siger historien lidt om de interesser der er på spil

hvor stort presset kan blive på rigsfællesskabet hvis man ikke tager de

store områder henholdsvis nord og syd for færøerne som hvis det går som man håber og forventer vil gøre det færøske område betydelig større og dermed øge den geopolitiske betydning tilsvarende færøerne vil hvis det lykkes gå fra at være de nuværende tohundrede og

det er foregået i den nødvendige forståelse mellem parterne i rigsfællesskabet

en potentiel kilde til uoverensstemmelser

mellem de tre lande i riget er eus rolle i arktis danmark har naturligvis følt sig forpligtet til

at eu får en observatørstatus i arktis det er jeg også fuldstændig enig i personligt

er helt naturligt at eu er med som observatør specielt

sagde det endda italien

at japan og sydkorea sidder med mens eu står udenfor men der skete jo det interessante sidste år at canada ikke ville efterkomme eus ønske før der var

opnået enighed om import til eu af canadiske sælprodukter

kort og klart i redegørelsen at fra kongerigets side arbejder arbejder man for at eu snarest muligt bliver fuldgyldig observatør i arktisk råd men nu er det sådan

i en langt mere alvorlig konflikt med eu

kan spørge hvorfor sætter danmark

betingelser som canada gør er det mon fordi man ikke bestræber sig nok for at tale med én stemme er det mon fordi man ikke er helt bevidst om at den stemme man taler med først og fremmest må repræsentere de lande som gør at danmark er med i arktisk

mig at spørge udenrigsministeren om regeringen har tænkt tanken

at gøre det samme som canada

observatørstatus før sanktionerne mod færøerne er sat ud af kraft så jeg spørger hvad ministeren ville sige til det hvis der kom et krav fra færøerne om at danmark ikke skal tænde den grønne lampe før sanktionerne er afblæst

sige at dette er en sammenfletning af to forskellige sager men arktis handler jo meget om ressourcer og arktisk råd handler om at sikre at kampen om disse ressourcer foregår

ordentlig og civiliseret vis og når canada sætter sådan nogle betingelser hvorfor kan danmark så ikke gøre det udenrigsministeriet siger jo selv i sin redegørelse at det er i kongerigets interesse at præge udformningen og gennemførelsen af eus politikker

energi klima fiskeri fangst udnyttelse

af mineraler samt forholdet til befolkningen og de oprindelige

i arktis er dette ikke en meget oplagt mulighed for at præge eus politikker på et væsentligt område

der er naturligvis

retorikken om arktis der skal ikke være strid og ballade der skal være fred og enighed og samarbejde og så videre osv relaxed scandinavians og så videre

er der noget der kan skabe strid og ballade og det der er langt værre mellem lande så er det kampen om ressourcer og det er præcis det som kommer til at foregå delvis i hvert fald i arktis og når eu

retssikkerhedens skanse i den store vilde verden i kampen om disse ressourcer tilsidesætter international lov for at sanktionere en del af kongeriget danmark så ville det da ikke være så mærkeligt hvis danmark gav et politisk modsvar

færøerne har som bekendt givet et retligt modsvar ved at anlægge to voldgiftssager i henholdsvis

og fn regi imod eu og jeg vil i den forbindelse igen kvittere stærkt for at danmark så at sige har givet færøerne det danske kongeriges medlemskort både i fn og i

denne sag imod eu og dermed også

denne sag imod danmark det er en meget flot gestus som danmark har gjort i den forbindelse og det er et eksempel på den forståelse og den smidighed der skal til for at den konstruktion vi har i rigsfællesskabet i dag

men når ét rige kan have flere og

den her sag helt nødvendig

at finansieringen af centret for

i havstovan i tórshavn er blevet forlænget centeret der i indeværende tre års periode vil koncentrere sig om

mellem østgrønland og færøerne med fokus på makrel og andre pelagiske fisk og deres fødegrundlag er også et eksempel på den nødvendige politiske forståelse

men for det færøske samfund er der andre og langt større udfordringer end de aktuelle fiskerikonflikter som jo formentlig bliver løst inden for

statoil investerer massivt ved færøerne jeg ved ikke om det er ønskeligt at de finder det de tror er under havbunden eller om man ikke skal ønske det men hvis de finder det

og forholdet til danmark under pres olieindustrien kan jo som bekendt både ende i velsignelse og forbandelse og når samfundet er så lille som

faren også meget stor jeg håber at man også i dette tilfælde i denne sammenhæng vil være rede til både at samarbejde og vise den politiske forståelse som vil være nødvendig for at tackle situationen i fællesskab mellem

vil medføre krævende men også meget spændende udfordringer for landene i nordatlanten både erhvervsmæssigt socialt og kulturelt i forhold til rigsfællesskabet kan den skabe politiske udfordringer og spændinger som måske vil kræve at nogle nogle flytter sig fra de hidtidige hidtidige positioner og forstår at man nogle gange må ændre for at kunne bevare

et vidtfavnende samarbejde i regionen det er ikke altid genstand for

også med debatten her måske rette lidt op

prioriteres højere og at man bør bruge kræfter på at få russerne mere med på et konstruktivt samarbejde

også noget vi vil bygge videre på i arbejdet i østersørådet det er faktisk et vigtigt samarbejde

nødt til at give prioritet vedrørende

står det højt på den politiske dagsorden i øjeblikket det handler meget

klimaforandringerne gør at isen smelter og at der bliver helt helt nye udfordringer i det arktiske område med søtransport med ressourcer man kan få fat på

med ændringer i livsvilkårene for de mennesker som bor deroppe og det er vi nødt til at diskutere det bliver diskuteret meget

også at få sagt at debatten om arktis jo dækker over en meget bred dagsorden og det er også kommet

et fælles underliggende budskab i det det er at der er behov for stort fokus på udviklingen

den sammenhæng herre

meget saglige indlæg

det er fuldstændig rigtigt at det er et meget meget centralt område

gå i gang med den opgave og

afsat ganske mange ressourcer

har en prioriteret opgaveløsning og derfor skrider det fremad efter planen ifølge den aftale der er

selvstyret der har om jeg så må sige initiativet på det

for meget naturligt at

vi kunne diskutere med selvstyret om det er relevant at tage den

det er værd at overveje fordi det er en

og talt med skibsførere

stor sandsynligheden er for

hen fordi man ikke kender kender havbunden godt nok og

går tættere og tættere på ikke mindst i østgrønland

og derfor er det her en meget vigtig opgave fru sara olsvig

ja det gør vi ethundrede procent i den tvist der er i

til eu støtter vi grønlænderne

livsvigtigt erhverv erhverv der er en inuitundtagelse som

og selv om juristerne mener at det er mere kompliceret

der ligger den der tvist vedrørende vedrørende

sildestriden men vi støtter færingerne i sildestriden ingen tvivl om det

atomvåbenfri zone fru sara olsvig var

er tilhænger af den men vi har også vurderet realismen i det i øjeblikket i forhold til de lande som måtte støtte os

det vil være særlig hensigtsmæssigt hvis vi som det eneste land i denne verden går ud og vil have det her på dagsordenen alle mulige steder men kan vi få støtte fra andre for eksempel nordiske lande eller andre lande

skal forstås

nævne nogle af de der konkrete eksempler der er

således har uddannelsesministeriet for nylig etableret et forum for arktisk forskning og et polarsekretariat forummet skal understøtte mulighederne for synergi og en bedre

for forskning og uddannelse polarsekretariatet vil fungere som én indgang for aktører med interesse for arktisk forskning og skabe et bedre overblik over de arktiske forskningsaktiviteter samlet set

andet eksempel er forsvarsområdet

i to tusind og tolv og de seneste to år er der blevet afholdt internationale søredningsøvelser ud for grønlands kyster

ganske nylig har regeringen igangsat en omfattende og ambitiøs analyse vedrørende styrkelse af

analysen er et godt eksempel på hvordan regeringen ønsker at samarbejde på tværs af rigsfællesskabet

helt afgørende at der opnås en fælles forståelse for de udfordringer og muligheder som følger af ændringerne i arktis de håndteres og udnyttes bedst når rigsfællesskabet arbejder sammen og det er det gennemgående i vores tilgang til arbejdet i det arktiske at

en række aktiviteter i arktisk råd

som skal undersøge rådets arbejde og der er optaget nye observatører der kan bidrage konstruktivt

der er så indgået endnu en juridisk bindende aftale mellem de otte medlemsstater en aftale om håndtering af oliespild det er et emne hvor vi bliver nødt til at være på forkant fru sara olsvig spørger

en person der skal arbejde for arktisk råd

til den person som vi får deroppe det bliver en person

vi forhåbentlig kan få glæde af i regeringen

vedkommende vil kunne lægge på det kan også blive vigtige

det er derfor at vores målsætning er klar og uforandret formålet med vores arktiske aktiviteter

at skabe forudsætningerne for en fredelig velstående og bæredygtig fremtid for regionen arktis skal blive ved med at være et lavspændingsområde det

at det er derfor man fik vedtaget illulissaterklæringen i sin tid det var

der sagde det at når der er

er der ofte konfliktpotentiale

de konflikter og krige der er ude i verden handler det i mange mange tilfælde om ressourcer

folkerettens principper der skal være

ligesom bruger forhandlingens vej vi bruger folkeretten

der er intet i den måde russerne har ageret på der indikerer at de ikke vil følge de principper der er i ilulissaterklæringen det er meget meget vigtigt at vi har det som

det skal forblive et lavspændingsområde og at vi på den måde skal løse de problemer

gennem folkeretsprincipperne og i sidste ende selvfølgelig ad

hele tiden arbejder på at få internationale partnere i og uden for regionen til at engagere sig og investere ressourcer i den arktiske dagsorden

tværs af sektorer lande og

havde været til en konference hvor en forsker havde sagt at den største trussel mod danmark er en opløsning af rigsfællesskabet hvorfor det fordi det er rigsfællesskabet

ikke helt løgn det betyder meget for danmarks status internationalt men det skal ikke være argument for at vi ligesom holder fast for enhver pris

for de rammer der nu er fastlagt

specielt den arktiske dagsorden er blevet så relevant jo betyder at

med færøerne på de områder

i de forskellige sikkerhedspolitiske problemstillinger

så må sige inden for nogle rammer at vi gør det koordineret

jer grønlændere og inddrage jer færinger i de beslutninger

har at gøre med jeres områder

at at den her debat har vist

det er meget meget vigtigt at vi i rigsfællesskabet i kongeriget kan samarbejde

hvilken form for repræsentant det kommer til at være spørgsmålet er om man kommer til at

den her person skal arbejde med sammen med grønland og

til arktisk råd arbejdet at man netop koordinerer internt i rigsfællesskabet at man netop har den tætte dialog om hvad det

den dialog med grønland og også gerne færøerne om den her person som skal

selvstyret og det vil vi også her

give løfte om at vi så skal have et eller andet forhandlingsforum

det bliver en person der skal arbejde i arktisk råd og på arktisk råds præmisser og derfor skal

så må sige køre det op på et højpolitisk niveau

det er naturligt at gøre det der men vi synes ikke det hænger sammen at man så også inddrager den færøske sildesag

kunne inddrage alle mulige andre sager som

sådan at der var tale om et nyt missilforsvarsprojekt som amerikanerne var i gang med og at man skulle bruge thuleradaren til det det er jeg ikke bekendt med der er tanker om et missilforsvarssystem inden for nato men det har ikke så meget med thuleradaren

aftale i sin tid det er korrekt nok

er jo en gammel sag og jeg forstod at det var noget nyt og det

er

alt

men på andre områder spiller europarådet en vigtig rolle blandt andet overvågningen giver europarådet en særlig berettigelse her gør europarådet en forskel navnlig i de lande hvor der bliver lyttet til rådets anbefalinger og selv om vi så i

kan synes at der indimellem kommer mærkelige ting fra europarådet

jo blot bruge det som anledning til en dialog i stedet for at afvise at man kan bruge bemærkningerne til noget

to tusind og tretten har desværre budt på massiv tilbagegang

at landet end ikke forsøger at leve op til de aftaler som styret i baku har skrevet under på situationen i ukraine kalder også på den allerstørste bekymring de fredelige demonstrationer er blevet mødt med politivold og de seneste dage har desværre budt på adskillige dræbte det er uhørt at den slags sker i europa og det er uhørt at et europæisk land indfører restriktioner på forsamlingsfriheden som det er sket med den seneste ændring af lovgivningen i ukraine det blev udtrykt meget præcist i et indlæg i financial

for nogen tid siden hvor der stod og jeg citerer janukovitj har formået at gøre alt det putin gjorde bare på to år citat slut ukraine har ganske enkelt bevæget sig i kremls retning væk fra demokratiet og integration i de europæiske samarbejdsorganisationer med den seneste udvikling i ukraine står landet i endnu højere grad ved en skillevej i efteråret var spørgsmålet om det skulle være rusland eller eu

spørgsmålet om ukraine fortsat skal forsøge at opretholde en facade af demokrati eller om janukovitj og hans medhjælpere blot skal følge hvideruslands eksempel og end ikke forsøge at virke demokratiske

det er en dybt bekymrende udvikling

holdning over for regimet i kiev med en skarp afstandtagen i forbindelse med em i fodbold tøvede regeringen med en boykot og i dag ser vi hvorfor vi måske skulle have holdt os væk fra em i fodbold jeg siger måske et enkelt lyspunkt er georgien for første gang siden landets uafhængighed er magten skiftet på fredelig vis efter et demokratisk valg ikke alting var i den skønneste orden men udviklingen viser at demokratiet er ved at rodfæste sig der er dog fortsat grund til bekymring

sammenlignet med nabolandene er georgien imidlertid på et helt andet niveau og når det gælder korruptionsbekæmpelse er der sket enorme fremskridt siden rosenrevolutionen for ti år siden georgiens udvikling sker på trods af rusland rusland bryder systematisk de aftaler der blev indgået efter augustkrigen i to tusind og otte eksempelvis kan man med god ret tale om at rusland opretholder en de facto besættelse af sydossetien

abkhasien det er beskæmmende at den slags foregår i europa og det er beskæmmende at verdens største land ikke viser større ansvar og respekt over for sine nabolande mange af de udfordringer som europarådet står over for kan på forskellig måde forbindes til rusland problemerne i georgien skyldes et langt stykke ad vejen helt åbenlyst rusland men også ukraine er på godt og ondt forbundet med rusland når det kommer til rusland selv tårner problemerne sig op ytrings og forsamlingsfriheden bliver trådt under fode med en lovgivning som giver mulighed for at udstede voldsomme bøder

kritiske journalister trues med retssager for opdigtede forbrydelser der enten kan give store bøder eller ende med fængsling eller arbejdslejr at der er givet amnesti til pussy riot

at få en pæn potemkinkulisse op til det kommende vinter ol kremls pr rådgivere ønsker ingen dårlige historier om politiske fanger i fjerne lejre i sibirien under vinter ol men hvem ved hvor længe

konservative ordfører er her og kan tale for sig selv så jeg behøver ikke sige at det jeg har sagt også er på hans vegne sluttelig vil jeg opfordre udenrigsministeren til at tage de nævnte problemstillinger i forhold til navnlig ukraine og rusland op med sine kolleger i eu kredsen så det ikke blot bliver ved skåltaler og resolutioner men at vi viser at vi tager vore egne

ønsket

på menneskerettighederne i flere lande der er stadig medlemsstater som ikke lever op til de demokratiske og retspolitiske standarder der er nødvendige for at kunne kalde sig ægte demokratiske samfund som vi nu aktuelt ser ser det blandt andet med udviklingen i ukraine som herre også var inde på desværre har vi jo også stadig væk risiko for alvorlige sammenstød mellem europæiske lande sådan som vi i de senere år

her spiller europarådet fortsat en rolle som den paraply der kan og skal binde de europæiske lande sammen om de tre grundstene i rådets arbejde nemlig respekten for menneskerettigheder forsvar for demokratiet og sikring af retsstatsprincipper i alle lande den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstol er stadig det måske mest centrale omdrejningspunkt i rådets arbejde her er de gennemførte reformer nu begyndt at virke og den alt for store mængde af sager der venter på afgørelser ved domstolen er blevet bragt ned men sagsmængden er stadig væk alt for stor og det er ministerrådet og regeringerne nødt til at gøre noget ved hvis der fortsat skal opretholdes tillid til domstolens arbejde

løftet opgaven med at være europas dårlige samvittighed i forhold til udsatte grupper som romaer flygtninge seksuelle minoriteter og han har også

den senere tid fokuseret på mediefriheden i de europæiske lande mediefrihed og ytringsfrihed er helt afgørende udgangspunkter for menneskerettighederne og her har europarådet blandt andet spillet en stærk rolle i kritikken af ungarn der har vedtaget en særdeles problematisk medielov i den kommende tid

i øvrigt på dansk initiativ have et særligt fokus på mediernes ansvar når det gælder god presseskik og etik et særligt fokusområde både for den danske parlamentarikerdelegation og for den danske ambassadør ved europarådet har været som også venstres ordfører var inde på det den stærkt diskriminerende lovgivning over for seksuelle minoriteter som desværre i de her år gennemføres i en række medlemslande under europarådet særligt er der grund til at fremhæve ruslands vedtagelse af en lov der forbyder information om seksuelle minoriteter i samfundet hvilket dér betragtes som propaganda over for mindreårige loven giver reelt myndighederne mulighed for at slå ned på alle former for oplysningsvirksomhed

homoseksualitet hvilket blandt andet har betydet afskedigelser af lærere forbud mod afholdelse af demonstrationer

af alt så giver lovgivningen og ikke mindst retorikken omkring den grobund for og legitimitet til at en række ekstremistiske grupperinger forfølger uskyldige homoseksuelle og udsætter dem for vold ydmygelser og tortur som filmes og lægges ud på internettet det er afskyeligt og det er helt uacceptabelt og vi må alle bidrage til at lægge maksimalt pres på rusland for at få de overgreb stoppet og lovgivningen trukket tilbage en samlet dansk delegation i europarådet har aktivt arbejdet for det

række kritiske spørgsmål til den russiske duma formand under hans besøg

parlamentet i oktober sidste år og spørgsmål følges nu op med møder med duma formanden og andre russiske politikere i moskva her i februar hvor kritikken vil blive forfulgt under besøget i rusland vil delegationen også mødes med de russiske lgbt organisationer og amnesty international for at bakke dem op i arbejdet mod diskrimination og overgreb på de fundamentale menneskerettigheder

jeg synes at det er et beskedent eksempel på at danmark selv om vi er et lille land har en mulighed for at påvirke i europarådet hvis vi vil for her er det mange gange initiativet der gælder

folketingets partier fortsætter

et eneste formål nemlig at fremme et fortsat fredeligt europa og sikre demokrati og menneskerettigheder i hele den europæiske

tyrkiet aserbajdsjan rusland og for tiden er det jo også aktuelt at nævne ukraine

demonstranterne som ikke er specielt køn at se på her er der selvfølgelig brug for at man har fokus og et kritisk syn på

forsamlingsfrihed som jo er grundstenene i et velfungerende demokrati

i tyrkiet er foruroligende især når man ser

jeg opfordrer på den baggrund den danske regering til at være mere kritisk over for tyrkiet både i europarådet men også hvad angår eus forhandlinger med tyrkiet om eu medlemskab

et eksempel på at her kan europarådet spille en rolle europarådet skal også kende sin besøgelsestid

jo klart at det er relevant en gang imellem at komme med kritik også hård kritik

en række af de lande som overtræder grundlæggende rettigheder

hele tiden render rundt og slår folk oven i hovedet så på et tidspunkt

op med at høre efter hvad man siger til dem det er

om at finde en fornuftig balance

en gang imellem er eksempler på at europarådet blander sig for meget i velfungerende staters og landes interne politikker

eksempel udlændingepolitik i høj grad et anliggende for de enkelte medlemslande hvorfor asylpolitik og udvisningsregler hvad angår

de nationale regeringer og parlamenter jeg er ikke tvivl om at blandt andet menneskerettighedskonventioner og menneskerettighedsdomstolen i strasbourg med fordel kan reformeres og på en række områder moderniseres

der tilbageføres kompetencer til folkevalgte politikere i medlemsstaterne et sundt og velfungerende demokrati tager trods alt udgangspunkt i det lokale og det nationale i det nære

jeg også glad for

er en del af den nuværende reformproces i europarådet

er indsat en udtrykkelig henvisning til nærhedsprincippet og princippet om staternes skønsmargen dette er faktisk hvis det følges op med national lovgivning sådan som jeg ser det noget der indebærer en forbedret mulighed for for

at udvise kriminelle udlændinge det skal vi have mere af og det opfordrer jeg regeringen til at følge op på den nuværende reformproces viser jo at det kan lade sig gøre at ændre de internationale konventioner hvilket er positivt så længe der dermed kompetence tilbage til nationalstaterne

side med jævne mellemrum foreslår

lade sig gøre men det viser sig faktisk at hvis der er nogle lande der presser på så kan det faktisk godt lade sig gøre det synes jeg

og som skal ratificeres af medlemsstaterne fordi storbritannien har presset på

side opfordrer vi den danske regering til at undersøge mulighederne for at indlede et samarbejde med den britiske regering

et pres der kan munde ud i at danmark så vel som andre lande får mere frihed til at føre den politik som er i de europæiske befolkningers interesse i forhold til at sikre en bedre styring af europarådets aktiviteter som også er omtalt i redegørelsen

side at der overordnet set er lagt en rigtig linje fra regeringens side der skal ikke bruges flere penge end nødvendigt på europarådet man kan også sige at hvis nu europarådet blandede sig lidt mindre i for eksempel dansk integrationspolitik så kunne der sikkert også spares lidt her så vil jeg sige

man finder en bedre balance der er selvfølgelig brug for internationale spilleregler på en række områder der er brug for at man overvåger de medlemsstater som groft overtræder grundlæggende rettigheder

er så sandelig også brug for at man har en bedre balance i forholdet mellem internationale institutioner herunder europarådet på den ene side og nationalstaterne på den

at danmark på et tidspunkt bliver et land der bidrager til en diskussion

ytringsfrihed forsamlingsfrihed

hvad angår kriminelle udlændinge altså bedre muligheder for at udvise dem jeg tror at hvis der er vilje til

kunne man sagtens finde en bedre balance i internationale konventioner

menneskerettighedskonventionen det skal være

krænkelser af homoseksuelles menneskerettigheder i litauen men da vi skulle stemme i den parlamentariske forsamling var der et ændringsforslag fra herre martin henriksen der hindrede at europarådet skred ind over for krænkelser af homoseksuelles rettigheder

krænkelser af menneskerettighederne der finder sted i ungarn hvad mener dansk folkeparti egentlig eller er i bare uenige med

jo stemte for en kritik af ungarn og den udvikling der er i ungarn men vi vurderede at

at man skulle gå ind og starte en egentlig overvågningsprocedure i forhold til ungarn der var vi så uenige med enhedslisten

være ret låst i forhold til at samarbejde med andre lande

erklæring der kritiserer den måde som man i rusland håndterer

meget ringe muligheder for det er jo fordi der er nogle grundlæggende rettigheder som bliver overtrådt for eksempel

til at forsamle sig og demonstrere men vi kan jo ikke hver gang er et land der ikke opfører sig som vi vil have det så starte en eller en procedure i forhold til det land og bare slå landet oven i hovedet

man ikke via dialog kan komme et stykke ad vejen jeg ved godt at enhedslisten

er nogle der ikke retter ind som enhedslisten mener de

de færreste ved at der er syv og fyrre medlemslande en ministerkomité en parlamentarisk forsamling en generalsekretær en menneskerettighedskommissær og meget mere men europarådet handler først og fremmest om menneskerettigheder

den europæiske menneskerettighedsdomstol

er domstolsreformen godt i gang

med lidt hårdere hånd samtidig med at der er mere end dobbelt så mange domsafsigelser end tidligere domstolen behandler som bekendt klager over

de medlemsstater der overtræder den europæiske menneskerettighedskonvention og landene har forpligtet sig til at efterleve domstolens afgørelser det er ministerkomiteen der overvåger om landene efterlever dommene

det hedder også i redegørelsen at danmark deltager aktivt i ministerkomiteen og det mener jeg er meget væsentligt desværre tyder det jo på at det slet slet ikke slår til

den voldelige magtanvendelse der sker i de her dage i ukraine er helt uacceptabel og landet overholder på ingen måde forpligtelserne

den mest omfattende handlingsplan i gang med aktiv dansk støtte gennem naboskabsprogrammet forholdene lige nu i ukraine er graverende

er desværre også andre lande der har store problemer med at beskytte befolkningernes rettigheder det er et stort problem for som det også tydeligt står i redegørelsen afhænger europarådets troværdighed af

når det kræves jeg synes det ser temmelig sort ud i disse år det gælder såvel forsamlingsfriheden ytringsfriheden som diskrimination ikke mindst over for lbgt minoriteter

homoseksuelles rettigheder er under pres og i denne sag har ukraine og rusland intet at lade hinanden høre ruslands ekstremistiske holdning har til gengæld ført til en tydelig opposition ikke mindst fra dansk side og vi vil naturligvis fortsat også i parlamentarikerforsamlingen som vi skal til møde i i næste uge kæmpe for lbgt rettigheder og mod diskrimination af seksuelle minoriteter et af de andre aktuelle emner jeg har lyst til at fremhæve fra

i november han tager sådan rundt og besøger landene og tager bestik af menneskerettighedssituationen med fokus på ikke mindst romaer og

børns rettigheder velfunderet kritik kan bruges konstruktivt også i danmark

udtalte kommissæren at der bør tages mere systematisk hensyn til barnets tarv på asyl og indvandrerområdet herunder fandt han det problematisk at børn over otte år skal kunne demonstrere integrationspotentiale i familiesammenføringssager det er en kritik som til en vis grad kan imødekommes hvis man inkorporerer børnekonventionen i dansk lovgivning hidtil er det jo som bekendt kun den europæiske menneskerettighedskonvention der er inkorporeret

snart til at få flere kernekonventioner inkorporeret andre anbefalinger har danmark fået vedrørende implementering af antitraffickingkonventionen blandt andet at at forebygge tvangsarbejde sikre offeret en værdig behandling

med henblik på at undgå at offeret igen udsættes for menneskesmugling eller repressalier i hjemlandet der er faktisk mange konstruktive anbefalinger

anbefalinger som er konstruktive at arbejde med ikke mindst for eksempel den proaktive politiefterforskning af menneskehandel og tvangsarbejde det sidste jeg

fremhæve fra redegørelsen er istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder danmark har endelig underskrevet konventionen i oktober og et lovforslag er blevet førstebehandlet i december så jeg ser frem til at danmark kan ratificere konventionen om

vold mod kvinder og vold i hjemmet inden sommer indimellem kan man jo godt som medlem af den parlamentariske forsamling i europarådet spørge sig selv hvorvidt det nytter men at afskære sig fra at mødes med de problemfyldte landes parlamentarikere i et forpligtende samarbejde i hvert fald på papiret ville være dumt til gengæld mener jeg at vi bør smide fløjlshandskerne og bruge de relevante instrumenter

radikale venstres side tager vi

redegørelsen viser jo tydeligt at danmarks indsats nytter vi spiller en vigtig rolle i den reformproces i europarådet som blandt en hel del andet har skabt en effektivisering af menneskerettighedsdomstolens

og i øvrigt etableret en bedre fordeling af ressourcerne det er jo hele forudsætningen for at europarådet kan udfylde og opfylde sin vigtige rolle i europa til gavn for alle vores medmennesker eksemplerne er mange og mine gode kollegaer har været inde på en række af dem et af de rettighedsområder

under ganske alvorligt pres ikke bare i europa men globalt er lgbt rettighederne de er ikke som nogle vil mene en lille niche eller nogle særrettigheder de er jo i virkeligheden essensen af hvad menneskerettighederne går ud på nemlig retten til at være den man er

i afrika eller den arabiske verden men altså også når det er her hos os selv i vores eget nabolag i europa her bliver mennesker med en anden seksualitet end flertallets også udsat for

og der viser europarådet jo virkelig hvad det er man kan når man har fælles institutioner

meget stort fremskridt at den europæiske kommission mod racisme og intolerance har fået udvidet sit mandat til også at omfatte lgbt rettighederne og igen er det glædeligt at det var på dansk foranledning at man fik undersøgt om det var muligt rent juridisk

var det men det er ikke kun i resten af europa at rådets arbejde er vigtigt også i danmark er det faktisk givtigt

besøg af og have et europaråd der holder øje med hvad det er der foregår efter et besøg i danmark i efteråret to tusind og tretten blev der udtrykt bekymring over brugen af tvang i psykiatrien det er en bekymring som regeringen og sf deler

sat fokus på netop at nedbringe mængden af tvang inden for for psykiatrien og jeg mener i modsætning til herre martin henriksen at det faktisk styrker europarådets legitimitet at det ikke holder sig tilbage fra at påtale problematiske forhold i det herre martin henriksen kalder velfungerende stater

topmålet af danskhed at man kæmper for de kerneværdier som europarådets arbejde er funderet i her og i resten af europa og selv om de kerneværdier har trange kår mange steder

der heldigvis i alle vores medlemslande kræfter der kæmper for

jeg derfor sige at et fortsat stærkt dansk engagement er meget vigtigt og meget rigtigt det er vigtigt fordi lande med problemer med at overholde blandt andet menneskerettighederne ellers ville få skubbet det gode arbejde godt af banen hvis ikke der var nogle i resten af det europæiske fællesskab

personligt bliver jeg ramt af voldsom støvallergi hver eneste gang jeg er

tæpperne har ligget der tungt siden nitten halvfjerdserne men europarådet er vigtigt grundlaget for europarådet

er menneskerettigheder og tilslutter man sig europarådet som land tilslutter man sig og forpligter sig

det er noget der forpligter det forpligter danmark og det forpligter også rusland som er i klar strid med menneskerettighederne når de krænker ytringsfrihed pressefrihed og undertrykker seksuelle minoriteter det er afgørende at danmark fortsætter med

disse krænkelser at vi kritiserer dem hver gang vi ser dem men også at vi efterlever den kritik som europarådet berettiget rejser af os en helhjertet opbakning til menneskerettighederne er desværre nogle gange en sjældenhed i europarådets

går der geopolitiske og partipolitiske interesser i sagerne som når rusland kritiserer vesten for at svigte whistlebloweren edward snowden og for at se gennem fingre med den massive overvågning fra

nsa mens vestlige lande kritiserer rusland for landets antihomolovgivning og overdrevne fremfærd over for greenpeace og pussy riot

vest jeg mener at danmark skal kritisere dem lige meget hvor de finder sted det gælder både jagten på snowden den massive overvågning fra usa og den fuldstændig utilstedelige fremfærd og undertrykkelse der finder sted i rusland jeg mener at danmark derfor har en afgørende rolle at spille i europarådet som en stemme der står

som en stemme der kritiserer når der finder krænkelser sted i aserbajdsjan

i ukraine og i rusland men som også kritiserer når der finder krænkelser

ikke altid sådan det foregår nogle gange ser vi at den ene beskidte hånd vasker den anden

allertydeligst inden for det seneste år i diskussionen omkring ungarn både europarådets rapportør gennem et to årig

arbejde og venedig kommissionen slog klart fast at der finder krænkelser af grundlæggende rettigheder sted i ungarn konkrete krænkelser af pressefriheden religionsfriheden og domstolenes uafhængighed for bare at nævne noget alligevel slap den konservative ungarske regering for kritik et ændringsforslag fra dansk folkeparti som blev stillet sammen med serbiske russiske og engelske højrekræfter medførte at europarådet konstaterede at man fandt at der fandt menneskerettighedskrænkelser sted i ungarn men man ønskede ikke at gøre noget ved det den ene beskidte hånd vaskede den anden den ungarske befolkning blev svigtet og jeg mener at hele forløbet er skammeligt det undrer mig

egentlig ikke så meget som jeg sagde tidligere at dansk

menneskerettighederne og ønsker

holde hånden over krænkelser af menneskerettighederne

rundtomkring i europa men det er tankevækkende at så mange andre stemte for forslaget særlig når de stemte bag lukkede

det rejser et grundlæggende problem for europarådet et problem som jeg synes vi bør overveje hvordan vi kan gøre noget ved i den

vi bør overveje om vi ikke kan sikre at europarådets monitoreringsudvalg tager menneskerettighederne mere seriøst fremover mit konkrete forslag vil være at vi åbner møderne i monitoreringsudvalget som det sker i alle andre udvalg i den

forsamling frem for at holde dem bag lukkede døre som det sker i dag havde denne procedure været gældende da vi behandlede ungarn så kan jeg uden

for meget nok sige at der var nogle der havde stemt anderledes end de gjorde alene af den grund at deres vælgere ville kunne se hvad de stemte det havde formentlig flyttet de afgørende stemmer så ungarernes menneskerettigheder ikke var blevet ignoreret men var blevet taget hånd

har europarådet kritiseret nedskæringspolitikken for at krænke demokratiske og sociale rettigheder

noget vi har vedtaget i den parlamentariske forsamling

menneskerettighedskommissæren råbt vagt i gevær

bør vi føre en krisepolitik der sikrer borgernes menneskerettigheder det mener jeg og jeg mener også at det er vores forpligtelse over for europarådet og det er en forpligtigelse som jeg mener vi bør følge men det understreger også at der er mange forskellige måder at have et europæisk samarbejde på man kan have et overnationalt samarbejde der grundlæggende bygger på indretningen af det indre marked som vi kender det fra eu og

et mellemstatsligt samarbejde bygger på den europæiske menneskerettighedskonvention som vi kender det fra

rigtig rigtig godt kan lide europarådet fordi europarådet spiller en vigtig rolle for det arbejde der foregår for menneskerettighederne også når europa er i krise men også i forhold til de

som foregår inden for eu jeg havde personligt oplevelsen af at være valgobservatør i bulgarien bulgarien er som bekendt et eu medlemsland her sendte eu ikke valgobservatører selv om

alting per definition ville være godt

eu land som bulgarien desværre var det ikke tilfældet og derfor mener jeg det var godt at europarådets sendte valgobservatører til landet i enhedslisten mener vi at danmark bør prioritere europarådet vi vil gerne kvittere for det gode arbejde der bliver lagt fra den danske regerings side fra ambassadens side i europarådet

men vi mener at danmark bør arbejde aktivt for at styrke europarådet endnu mere

er en god ramme for danmarks arbejde for

europæisk dialog på regerings og parlamentarisk niveau

sted hvor danmark kan spille en afgørende og vigtig rolle som en reel forsvarer for menneskerettigheder lige meget hvilken partifarve

klæde herre nikolaj villumsen hvis han var lidt mere nuanceret i den måde som han omtaler for eksempel dansk

om alle stater skulle overvåges hvis ikke de var enige med enhedslisten

rusland holder hånden over

mener at menneskerettighedskrænkelserne aldrig nogen sinde skal kritiseres fordi de bor i et land hvor det

åbne en overvågnings og monitoreringsprocedure mod et land der ikke var under overvågning og monitorering det sker heldigvis meget meget sjældent så når dansk

tegner et billede af at enhedslisten altid vil åbne overvågningsprocedurer så ved dansk

desværre var der et flertal der ønskede at vaske de beskidte hænder

diskrimination af homoseksuelle sted

at se igennem fingre med det man valgte at det ikke skulle have nogen som helst konsekvens og der synes jeg da at

offentligheden i danmark skylder sine vælgere skylder danskerne at forklare hvorfor det er i orden at krænke pressefriheden krænke menneskerettighederne i ungarn jeg forstår det ikke derfor stemte jeg

kan volde en del vanskeligheder da landene er meget forskellige både politisk og kulturelt vi værdsætter

væsentlige temadebatter om for eksempel sameksistens diskrimination på baggrund af seksuel orientering religionsfrihed ekstremisme og journalisters sikkerhed

for demokrati frihedsbeskyttelse og retssikkerhed vi ved at en række lande har problemer med med overholdelse af deres forpligtelser og af den grund er det stærkt bekymrende at et land som aserbajdsjan skal

gennem fingre med med overtrædelser og at man næsten uden at blinke sætter ræven til

vogte gæs denne sag viser med al ønskelig tydelighed hvor vigtigt det er at sætte ord bag handling og at europarådet gives mulighed for at undgå den slags pinligheder i fremtiden det er prisværdigt at danmark har været aktiv i diskussionerne op til

og vi opfordrer fra liberal alliances side til at man holder diskussionen åben også selv om løbet er kørt i

til den aktuelle situation fra dansk side har der ligeledes været stor aktivitet for at sætte helt uacceptable forhold i en række af medlemslandene til debat

etnicitet og bosnien

ruslands helt uacceptable tilgang til homoseksuelles rettigheder samt den brutale behandling af demonstranterne i ukraine som flere også

den aktuelle problemstilling og den danske deltagelse i debatten

vil også gerne knytte nogle kommentarer til den igangværende og meget langsommelige reformproces der er sat i gang vedtagelsen af en nulnominel vækst hedder det vist er særdeles glædelig i virkeligheden synes vi i liberal alliance at europarådets budget og aktiviteter burde gennemgås meget kritisk med henblik på slankning og effektivisering det er jo sådan at den måde europarådet er organiseret på med alle de tilhørende institutioner vi kender

godt og velfungerende på ét tidspunkt i historien behøver naturligvis

være det til evig tid alene det forhold

to tusind og tretten havde ikke færre end ethundrede og tredstusind sager der afventede afgørelse om yderligere behandling siger jo at der er behov for

sådan er det givetvis også med en række af de øvrige institutioner såsom kongressen den parlamentariske forsamling ministerkomiteen og formandskabet fra liberal alliances side støtter vi derfor den danske indsats for reformer der på sigt kan slanke fokusere og effektivisere europarådets arbejde til gavn for borgerne i de syv og fyrre

med til at fremme demokratiet og efter anden verdenskrig var med til at stabilisere eller sikre de vesteuropæiske demokratier derfor har europarådet også haft to store perioder den ene var netop tiden efter anden verdenskrig hvor europarådet blev oprettet og den anden var efter kommunismens og sovjetunionens fald efter nitten ni og firs da var det sådan at alle de europæiske lande der nu var kommet af med kommunismen

eller var kommet ud af sovjetunionen ønskede så hurtigt som muligt at blive medlemmer af europarådet jeg havde selv fornøjelsen af at være medlem af europarådet

og jeg husker hvor ivrige ukraine rusland og alle kaukasuslandene var for at blive medlemmer og det var de fordi det jo var tegnet på at man var blevet suveræn

demokrati man respekterede menneskerettighederne man var et moderne samfund rusland optog vi efter meget meget nøje overvejelse også ukraine men

sagde det er vigtigt vi kommer ind for så kan vore borgere klage til menneskerettighedsdomstolen det betød jo så altså også at der kom så mange klager at

udvides økonomisk derfor er det også lidt paradoksalt at netop i de lande som var mest ivrige efter

ser vi nu også store problemer altså ukraine kunne ikke være blevet optaget dengang hvis det opførte sig som det gør i dag

det nok taget lidt længere tid med det tilbageskridt der er i rusland med fængsling af journalister og erhvervsfolk

på balkan er det nu gået så vidt at bosnien hercegovina

opløsning at man kan sætte spørgsmålstegn ved om de overhovedet er kvalificerede eller i stand til

i maj to tusind og femten fordi man altså stadig væk ikke har sørget for at folk har stemmeret uanset etnicitet derfor vil deres forfatning være ulovlig i forhold til europarådets spilleregler kan man så have sådan som formandsland

er min pointe her er

forsamling og ministerkomiteen må gribe hårdere ind over for lande som

man nødt til at sige ok næste skridt er suspension det vil jeg så opfordre til at man overvejer meget alvorligt det er selvfølgelig

til at man overvejer det de skal virkelig vide at går det baglæns

i øvrigt er jeg enig med regeringen i de forskellige opstramninger af

med fjorten andre lande har villet styrke kerneområderne man har så tretten lande imod sig heriblandt tyrkiet som jo sandelig også er et land der er i kraftig

vist det land der er flest journalister fængslet i og borgerrettighederne har det jo også dårligere og dårligere de tretten lande vil altså have at man skal dække alle områder det skal man

og med eu grænseaftaler om hvad de

europarådets fortrinsvis

det skal vi holde fast i derfor mener jeg også det

række andre lande således at man optimerer og præciserer

her program og aktivitetsbeskrivelserne og udskiller programmer uden relevans

meget vigtigt at man udskiller programmer uden relevans altså at man fokuserer mere at man er mere opmærksom på hvor det er man overlapper med andre

koncentrerer sig om de opgaver som er den historiske mission styrkelsen af menneskerettighederne

i juni to tusind og tolv er fortsat i reformernes tegn for europarådet en lang række forslag om strukturelle og administrative ændringer af organisationen

og overgang til to årige budgetter domstolens reformproces er også fortsat og har skabt resultater i form af en faldende sagsmængde da domstolen havde flest sager

to tusind og tretten var antallet faldet til ethundrede og syvtusindsekshundrede som led i den fortsatte reformproces blev tillægsprotokol femten og seksten til menneskerettighedskonventionen vedtaget af medlemsstaterne i to tusind og tretten

spørgsmålet om undertegnelse og ratifikation af protokol sekstende europarådets nødvendige reformproces er endnu ikke afsluttet spørgsmål om øget effektivitet og relevans vil fortsat være på dagsordenen i to tusind og fjorten debatten i dag har bekræftet at der er bred tilslutning til europarådets reformarbejde og til ønsket om at europarådet fokusere på kerneområderne det er menneskerettigheder demokrati og retsstatsprincipper regeringen vil derfor fortsat arbejde for flere ressourcer til kerneområderne inden for europarådet situationen i rusland har fyldt meget på dagsordenen i organisationen i det forgangne halvandet år blandt andet på grund af nationale lovgivningsinitiativer på områder såsom

og lovgivning mod såkaldt homoseksuel propaganda også ukraine tiltrækker sig fortsat opmærksomhed ikke mindst på grund af sagen mod

timosjenko ukraine er genstand for europarådets mest omfattende handlingsplan nogen sinde med henblik på at bistå landet med opfyldelsen af sine forpligtelser kredsen af lande der har problemer med at opfylde

forpligtelser er imidlertid væsentlig bredere og arbejdet med gennem dialog og monitorering at rette op på situationen i disse lande vil fortsætte i det nye år med dansk medvirken på den tematiske side har diskrimination på baggrund af seksuel orientering været på dagsordenen i den seneste periode men også vold mod kvinder og romaspørgsmål har fået opmærksomhed andre temaer har været journalisters sikkerhed ekstremisme menneskerettighedsforkæmperes rolle religionsfrihed og sameksistens og interkulturel og demokratisk dialog hvis vi ser fremad vil to tusind og fjorten blive et vigtigt år

for den næste fem årige periode jeg håber på en generalsekretær som vil fortsætte de igangværende reformbestræbelser i europarådet og som entydigt opfylder junckerkriterierne om at en generalsekretær bør nyde en høj grad af anerkendelse

bestridt et embede som stats og regeringschef eller lignende og være kendt bredt blandt europas politikere og befolkninger jeg vil gerne afslutte med et citat der må skelnes mellem de medlemsstater der erkender at de har problemer og som er villige til at arbejde med europarådet og de medlemsstater der har problemer men som ikke erkender det

til konkrete handlingsplaner det sagde generalsekretær jagland på mødet i den

og den opfattelse deler regeringen

ikke findes effektive og gennemførlige svar